åbnet i dag er der følgende anmeldelser og på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op jeg nævner alene numrene skatteministeren lovforslag nummer l to hundrede og syv justitsministeren lovforslag nummer l to hundrede og otte ældreministeren lovforslag nummer

to hundrede og elleve sundhedsministeren lovforslag nummer l to hundrede og tolv

hundrede og femten pelle dragsted

lund beslutningsforslag nummer hundrede og otte stine brix og pernille skipper

hundrede og ni kirsten normann andersen

beslutningsforslag nummer hundrede og elleve

en hundrede og tolv christian juhl

en hundrede og tretten og en hundrede og fjorten

hundrede og to og tredive

hundrede og seksten lisbeth bech poulsen

en hundrede og tredive rené gade og carolina magdalene maier

hundrede og en og tyve kirsten normann andersen

hundrede og to og tyve og en hundrede og otte og tyve hans kristian skibby

hundrede og tre og tyve

beslutningsforslag nummer hundrede og fem og tyve

hundrede og seks og tyve

hundrede og syv og tyve henning hyllested og søren søndergaard

hundrede og ni og tyve pernille schnoor

hundrede og fire og tredive roger courage matthisen

hundrede og fem og tredive søren søndergaard

hundrede og seks og tredive josephine fock og

bidrager afgørende til vækst og velstand når vi ser på de sidste ti til femten år er

slet ingen tvivl om at de videregående uddannelsers samfundsmæssige betydning

vi se at de i højere grad er blevet en central samfundsinstitution

personer blev optaget på en videregående uddannelse i sommer og det er grundlæggende meget positivt udviklingen betyder samtidig at vi fra politisk side løbende skal overveje hvordan vi sikrer de bedst mulige rammer for de videregående uddannelser rammer der på den ene side sikrer at alle har fri og lige adgang

at tage en uddannelse af meget høj kvalitet og samtidig også lever op til det samfundssind som de videregående uddannelsers størrelse kræver det sikrer det

alle folketingets partier om en reform af bevillingssystemet

en reform der for socialdemokratiet er et afgørende skridt i forhold til at sikre at netop de videregående uddannelser fortsat er afgørende for en fortsat vækst

får vi også mulighed for at implementere aftalen det er glædeligt

for det rigtig gode samarbejde der har været mellem alle ordførere på lige præcis det her vigtige punkt det er skønt at stå og have en enighed så bred som den der er til stede i dag fordi det er vigtigt at vi har de brede aftaler for at vi fortsat kan sikre stabilitet og arbejdsro

en vigtig aftale med mange gode elementer med aftalen om en reform af bevillingssystemet tager vi først og fremmest hånd om den ubalance der indtil nu har været i bevillingssystemet hvor der har været for stort fokus på kvantitet i stedet for på kvalitet og med den størrelse og samfundsbetydning som jeg mener at universiteterne og de videregående uddannelser har

jo rigtigt at vi nu siger at fokus i bevillingssystemet ikke længere skal ligge netop på kvantitet men skal flyttes over på kvalitet det nye fokus sikres først og fremmest med indførelsen af grundtilskuddet det giver større stabilitet i bevillingerne og det har været efterspurgt

der kan holdes fokus på netop at løfte kvaliteten men også kvalitetsmålingerne der nu indføres

et seriøst og reelt grundlag vil bidrage til at øge institutionernes fokus på kvalitet jeg glæder mig til at dykke længere ned i arbejdet sammen med alle de øvrige ordførere for

folketingets partier for at fastlægge rammerne for den kommende kvalitetsmåling det forventes jo allerede at ske i indeværende år for socialdemokratiet

er det helt grundlæggende at uddannelse skal føre til job og bidrage til at sikre at vi stadig væk har dygtige medarbejdere i den private sektor

de studerende som jo selvfølgelig gerne vil have et job når de er færdige med deres uddannelse en bjørnetjeneste

at den nye reform får endnu mere fokus på overgangen til job

positivt at vi med reformen styrker fokus

gennem det nyindførte resultattilskud vi ønsker gode uddannelsestilbud i hele landet derfor

det også godt at der indføres et decentralt grundtilskud for at understøtte dette der er ikke nogen tvivl om at det nye bevillingssystem rummer nye elementer og der ligger også ganske naturligt en vigtig og stor opgave for os alle i at sikre en god overgang imellem det nye og det nuværende bevillingssystem

det også positivt at vi har sikret en evaluering allerede i

og tre og tyve når vi har haft et

videregående uddannelser universiteter professionshøjskoler

en rigtig god aftale og jeg glæder mig som den foregående ordfører også over at det er en aftale som alle folketingets partier stadig væk er med i

grundlaget og rammerne for at aftalen

fokus i aftalen er som det også er blevet nævnt en øget kvalitet i uddannelserne

styrket ledelsesmæssigt fokus på god undervisning

får en højere vægt end den måske nok

at der for eksempel kan være brug for at vi uddanner flere ingeniører derfor er der også i aftalen afsat midler til at der kan tilføres ekstra midler

de eksisterende udbud

vi har brug for at få et meget decentralt udbud af mange af de uddannelser som der er behov for rundtomkring i landet så man også kan

der er et grundtilskud som revurderes efter fire år ud fra en vurdering af kvaliteten det har givet ret store diskussioner hvordan man kan måle den her kvalitet

dansk folkeparti synes vi det er rigtig vigtigt at vi tager hul på et forsøg på at måle kvaliteten

hvor god man kan være til det men men vi skal arbejde på

i aftalekredsen diskutere hvordan

at vi måler kvaliteten på en ordentlig måde aktivitetstilskuddet er fortsat et

en mere forenklet form der ligger også en aftale om at vi skal kigge på niveauerne

det skal vi gøre i sammenhæng med at vi også diskuterer afrapporteringen fra udvalg for bedre universitetsuddannelser

og som har rigtig mange spændende forslag i sig som jeg glæder mig til at vi

diskutere et helt særligt punkt som

er at vi gør noget for at sikre bedre rammer for studerende med handicap vi har særlig efter gennemførelsen af fremdriftsreformen set eksempler på studerende med handicap som har haft vanskeligere ved at gennemføre studierne

mange med handicap er er en uddannelse særlig nødvendig for at give en plads på arbejdsmarkedet der er så flere problemer

kan være noget med at få det rette undervisningsmateriale

indgår i aftalen at studerende med handicap syge studerende og studerende på barsel skal have mulighed for at få ekstra tid det er også en del

aftale at der gives institutionen en ekstra ramme

kravene om hurtig færdiggørelse samtidig

forpligter ministeren sig til at følge op på problemstillinger i forbindelse med dispensationspraksis og sammenhænge i

tilbage i november sidste år indgik vi en bred aftale om et ny bevillingssystem på de videregående uddannelser med det sigte at øge kvaliteten i uddannelserne og styrke det ledelsesmæssige fokus på god undervisning og skabe en bedre overgang til job efter studierne

nævnte i sin tale en meget god proces hvor der var bred enighed

er den det nye bevillingssystem bygger på det bygger på en forudsætning om at tilskud og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove

nuværende forslag ændrer vi blandt andet de bestemmelser som fastslår at tilskuddet fastsættes ud fra antal årsstuderende med dette lovforslag gør vi

muligt at implementere selve aftalen som jeg sagde da vi landede aftalen tilbage i efteråret har danmark brug for uddannelser med fokus på kvalitet så hin enkelte kan udleve sin livsdrøm om at blive

hvordan penge fra staten bliver fordelt til universiteter professionshøjskoler og erhvervsakademier

det gamle taxametersystem på området havde længe

trængt til en opdatering og sidste år indgik alle folketingets partier og altså også enhedslisten så den her aftale om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser fra enhedslistens side støtter vi lovforslaget fordi vi synes det er godt at en større andel af pengene i det nye system bliver fordelt ud fra grundtilskud og taxametertilskud

vi er kritiske over for det er især rigtig godt og positivt i den nye aftale her synes jeg at der bliver indført et grundtilskud på fem og tyve procent det har længe været et ønske hos os i enhedslisten fordi det giver mere

frihed for institutionerne til selv at styre

og når jeg læser høringssvarene igennem

meget stor tilfredshed med det her både fra danske studerendes fællesråd dansk magisterforening og universiteterne mange af aktørerne

at aftalen gør op med dele af fremdriftsreformen det indgår

at den her fremdriftspant som har givet mange problemer for studerende og universiteter bliver fjernet og at universiteterne får bedre mulighed for selv at forvalte kravene

at man får bedre kvalitet ved at presse de studerende hurtigere igennem men jeg ser det som en klar forbedring i det nye system her at langt færre penge er bundet op på hvor hurtigt de studerende skal gennemføre i det gamle taxametersystem for universiteterne var det for eksempel sådan at ti procent af pengene var bundet op på hvornår de universitetsstuderende blev færdige

og det ville stige til sytten procent på grund af fremdriftsreformen med det nye system her

procent af det samlede tilskud til institutionerne der afhænger af de studerendes gennemførelse og hastighed

der bliver også indført et tillæg for at give mere tid til studerende med sygdom eller handicap og det er sindssygt vigtigt at der bliver gjort noget for de grupper

i aftalekredsen har vi diskuteret hvordan

at alle partier er enige om at det er rigtig vigtigt og

i deres hverdag så det

håber jeg kommer til at lande på den rigtige måde i enhedslisten

rigtig positivt at vi får et særligt tilskud til mindre uddannelsessteder uden for de store byer det er rigtig vigtigt at vi gør noget for at opretholde uddannelsessteder i hele landet i en tid hvor flere og flere institutioner desværre er presset til at lukke

i mine øjne at der bliver indført et resultattilskud hvor de studerendes beskæftigelsesgrad efter endt uddannelse får indflydelse på det her tilskud

at måle uddannelse på den måde

men mere ovre i den blå lejr vores uddannelser skal ikke

indrettes til at tækkes erhvervslivets snævre interesser men først og fremmest have et formål om at danne det enkelte menneske som samfundsborger

på den måde som man gør for næsten alle nyuddannede har jo helt naturligt en højere ledighed end det der er landsgennemsnittet

og det bør uddannelsesinstitutionen heller ikke blive straffet økonomisk for jeg synes også det er meget tydeligt når vi læser høringssvarene

at gennem forhandlingerne er der faktisk blevet lyttet til noget af den kritik andelen af penge

det her beskæftigelseskriterie er også blevet reduceret

og at der skal være en grundig evaluering af hvordan det fungerer jeg forventer egentlig at der kommer til at være en masse problemer også med den praktiske implementering af det her

selvfølgelig vores ønske fra enhedslistens side at nå til et sted hvor vi kan få resultattilskuddet fjernet helt

vil jeg sige at der også er mange af høringssvarene

tage fat på den forestående diskussion om kvalitet som vi skal have i aftalekredsen

ikke gået i gang endnu men jeg synes det er rigtig vigtigt at lægge

ud fra en bunke spørgeskemaer hos de studerende men at

på en meget mere nuanceret måde og det håber jeg bliver muligt i

lovforslaget som vi behandler her indeholder flere forskellige elementer som følger op på regeringens aftale med samtlige af folketingets øvrige partier om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser man er nået til enighed om et bevillingssystem som vil øge gennemsigtigheden i bevillingerne og som samlet set vil være mere enkelt end det nuværende system det er kvaliteter som vi i liberal alliance naturligvis er glade for fremover vil præge de videregående uddannelsers bevillingssystem lovforslaget er blandt andet nødvendigt for at det nye bevillingssystem kan implementeres på finansloven fremadrettet i liberal alliance glæder vi os også over et andet element i lovforslaget det er nemlig

uddannelse er den vigtigste vækstmotor for samfundet det læser man tit i overskrifter og vi har også hørt det i salen i dag men vi ved jo også at uddannelse er en vigtig vækstmotor for en selv god uddannelse har en kæmpe betydning for den enkelte og for

til at opbygge et samfund der kan sikre alle mennesker

femhundrede og treogtreds unge ansøgte sidste år

unge blev optaget på et studie

bevillingssystemet er noget af det vigtigste i danmark

for at skabe gode liv derfor er vi i alternativet også med i aftalen vi ønsker at tage ansvar og derfor stemmer vi naturligvis for

som vores uddannelsessystemer består af systemer der er til for systemernes og for bureaukratiets skyld

og de unges lærings skyld vi ønsker at gå i en retning hvor vi ikke blot har øje for antallet af studerende men også for den kvalitet vi tilbyder

fremad det er for os vigtigt at vi tænker på andet end de oplagte uddannelser som erhvervslivet skriger på lige nu er det naturvidenskaberne og teknologi de såkaldte stem uddannelser ministeren udtalte i forbindelse med optaget sidste år bla

hvis de kan få et job efter studiet det har vi opfordret de unge til at have med i overvejelserne

optag tyder på at de har lyttet færre blev for eksempel sidste år optaget på de kunstneriske fag naturligvis skal vi bruge vores uddannelser til jobs men jeg tror på at hvis vi vælger ud fra vores talent og interesse

og mere innovative medarbejdere og samfundsborgere i den sidste ende en af diskussionerne i den forbindelse har

om vi har brug for humaniora og for humanister har vi for eksempel brug for filosoffer jeg læste et indlæg i fyens stiftstidende skrevet af en ung kvinde frederikke røn hedder hun som selv har læst filosofi hun skrev bla hvor skal vi lære om morale hvis man hele sit liv har befundet sig i et miljø hvor man har skullet klare sig selv og det har været først til mølle hvilke forudsætninger har man så for at være andet end egoistisk filosofi er vigtigt humaniora bliver vigtigere og vigtigere filosoffer kan for eksempel bruges til at hjælpe virksomheder med at træffe etiske valg

jo mere teknologien tager over ikke mindst i forhold til robotisering og dataetik jeg håber og tror derfor på at det nye bevillingssystem er et skridt i den rigtige retning for eksempel

er vigtige at udbyde også i fremtiden jeg vil slutte af med to citater af albert einstein han har sagt om viden fantasi er mere vigtig end viden for mens viden omfatter alt det der er omfatter fantasi alt det der vil komme til at være og om problemløsning har han sagt vi kan ikke løse vores problemer ved at tænke på samme måde som da vi skabte dem jeg håber at

tilslutte mig glæden over at

der er rigtig mange i danmark der er dybt afhængige af hvordan vi finansierer vores videregående uddannelser og derfor er det også en kæmpe styrke at det er alle folketingets partier der bakker op om den her aftale

det betyder at der er en vis sikkerhed for og en vis ro omkring det bevillingssystem som

uddannelserne forlader sig på da vi under den forrige regering nedsatte kvalitetsudvalget som skulle kigge på de her ting så var det præcis med det afsæt som også har været en del

her i debatten nemlig at der synes at være kommet et for stort fokus alene på kvantiteten jeg har også som uddannelsesminister glædet mig over at stadig flere

studerende blev optaget og stadig flere

kom igennem og det synes jeg også er berettiget at glæde sig over for jeg tror på at uddannelse er den måde vi skaber

at de investeringer vi gør i uddannelse er de vigtigste vi gør og derfor betyder det selvfølgelig noget men når vi alligevel nedsatte kvalitetsudvalget

indholdet af uddannelsen og at fokus meget blev på hvor mange der gik ind ad døren og hvor hurtigt de kunne nå igennem og komme ud i den anden ende mens der var alt for lidt fokus på hvad der foregik i den ekstremt vigtige periode hvor man faktisk er på sin uddannelse som måske er den mest grundlæggende og formative periode i et

var nødt til at ændre på de afgørende balancer

at få et højere grundtilskud end det som regeringen i første omgang havde spillet ud med

det er afgørende at hvis man gerne vil have at uddannelserne fokuserer mere på indholdet

også være trygge ved at deres bevillinger ikke hele tiden hænger

i luften og afhænger af hvor meget fart der er på

måske til nogles overraskelse fordi vi jo også i vores regeringstid havde

undværet de elementer i det nye bevillingssystem fordi vi kan se at der faktisk er et sted i dag hvor man sætter fokus på at folk er studerende at der er en god studiekultur

gennem meget pres igennem årene har sørget for at der er en studiekultur der holder folk til og ikke overlader dem

til sig selv det er vi jo slet ikke færdige med endnu

jo stadig væk masser af studerende der synes at der er alt for lidt aktivitet og alt for lidt indhold i deres uddannelse for få timer og for meget der er overladt til en selv men ved

øge grundtilskuddet giver man bedre basis for at man kan have den diskussion og dermed

et øget fokus på det vi kom ikke helt af med

bevillingssystemet men nu er der i hvert fald en aftalekreds hvor man så kan diskutere

det videre

lidt bekymrede for at det det bureaukrati som nogle

var forbundet med færdiggørelsesbonusser og alle den slags ting måske i et eller andet omfang bliver afløst af et nyt

at det når vi som herre jens henrik thulesen dahl var inde på

bliver for indberetningstungt men det må vi jo følge med i

nye indberetnings og

skal fordeles men det ændrer jo ikke på at den kedelige tendens

valgperiode som vi er i her har været

har man trukket penge op af den brønd som er

det danske uddannelsessystem det gælder politiforliget der skulle finansieres med besparelser på al ungdomsuddannelse og al videregående uddannelse det gælder

det uddannelsesloft som vi skal diskutere om

jo skidt at være den uforberedte der ikke kan trække nogle

kommer sf til at stemme for det her lovforslag fordi vi mener at det er en forbedring af den måde uddannelserne i dag fungerer på og er finansieret på jeg synes der sker noget spændende i uddannelsesdebatten lige nu

som om der er to fløje og det siger jeg selv om alle egentlig er med i det her lovforslag og

partier politikere eller meningsdannere der mener at uddannelse

til for arbejdsmarkedet og at vi skal have de unge

som muligt så vi kan øge arbejdsudbuddet og forbedre de offentlige finanser den gruppe tilhører jeg ikke jeg mener at uddannelse er til for at sætte det enkelte menneske fri for at danne det enkelte menneske til dets videre liv jeg mener at der på

fokus på at blive først færdig

være fokus på at blive bedst færdig

stolt af det man har lavet

med i det her nye forslag til et bevillingssystem er det fordi

i den skål hvor man har mere fokus på kvalitet og

tid og fordybelse og mindre fokus på færdiggørelse og hurtighed det er rigtig godt for vores unge mennesker i en tid hvor de bliver presset hvis vi starter med den del der trækker i den lidt forkerte retning

nyt tilskud der baserer sig på uddannelsernes evne til at få de

lille del af det samlede tilskud på tre procent det synes vi ikke er en særlig god idé

i den kreds af aftalepartier der kommer arbejde for at uddannelserne bruger det på en god måde at

mere praktik ind eller tænke stærkere samarbejde med virksomhederne

det bliver naturligt for de unge når de er på deres afsluttende år at have en tæt kontakt til virksomhederne måske kan det her ende med at blive noget godt så er der de ting vi skal arbejde videre med man vil knytte en del af tilskuddet op på spørgeskemaer spørgeskemaer som vi

i hvert fald den bekymring ude i sektoren at hvis man knytter et tilskud op på spørgeskemaerne vil folk

for at få et højere tilskud vil de studerende og underviserne bare svare det de ved

ikke meningen det der er meningen er jo at man skal sikre en højere kvalitet

i den skål af ting der kommer til at gøre vores uddannelsessystem markant bedre og ting som jeg vil betegne som regulære sejre det er for eksempel det

man belønner uddannelserne med et grundtilskud og siger her er et fast tilskud

er en uddannelsesinstitution som uddanner vores unge mennesker det bliver højere end det har været før hvorimod aktivitetstilskuddet kommer til at fylde mindre

det vil på almindeligt dansk sige at man

og kvalitet og mindre fokus på at uddanne så mange unge som overhovedet muligt og så hurtigt som muligt man giver flere penge til de decentrale udbud det betyder at udbud som ikke ligger inde i storbyerne men som ligger rundtomkring i det ganske danske land

blandt andet på grund af regeringens besparelser der har ramt

hvor man lukker studiepladser udeomkring

så skruer man ned for færdiggørelsesræset og giver de studerende mere ro

set det vigtigste der har været så meget fokus i så mange år på at de studerende skulle uddanne sig hurtigere og hurtigere

hurtigere ud på arbejdsmarkedet havde vi ikke ændret det havde vi ikke gjort noget så havde sytten procent af uddannelsernes tilskud i

og tyve været bundet op på om de evnede at få de studerende hurtigere igennem med færdiggørelsestilskuddet med det her nye

bliver det tre procent så det vil altså sige et højere grundtilskud mere til det centrale udbud og mindre der er knyttet op på at få de studerende hurtigere igennem det er en ændring i den måde man tænker uddannelse på og det er en vigtig ændring

bliver nu bedre mulighed for forskningsår der bliver bedre mulighed for iværksætteri der bliver ekstra tid til barslende der bliver ekstra tid til dem der har en sygdom og der bliver ekstra tid til de studerende der har et handicap fordi vores uddannelser skal være rummelige og vi gerne vil have alle

videregående uddannelser er vigtige for danmarks fremtid og derfor glæder jeg mig over at

folketingets partier har valgt at tiltræde det her lovforslag

hvad man er glad for og hvad man er knap så glad for regeringen er glad for at der er hel enighed om et helt lovforslag fra et helt folketing jeg er ikke i tvivl om at det her er en samlet forbedring af en situation hvor vi forandrer det danske uddannelsessystem

den ensidige fokus på kvantitet

hæver blikket og fokuserer på at styrke uddannelserne

uddannelser på et højt internationalt niveau i danmark det nye bevillingssystem understøtter høj kvalitet i uddannelserne og ja fokuserer også på at kandidater har muligheder for at virke for at få et erhverv efterfølgende når de kommer ud det er et mål at styrke det ledelsesmæssige fokus på god undervisning det er også et mål at sikre en bedre overgang til job efter studierne og netop det skal de nye grundtilskud som skal give institutionerne en ønsket arbejdsro være med til at understøtte med grundtilskuddet får institutionerne en større bevillingssikkerhed da en mindre del af bevillingerne er afhængige af uddannelsesaktiviteten

til år det nuværende bevillingssystem består af historiske årsager af en lang række forskelligartede tilskud som udmøntes forskelligt på henholdsvis universiteter og de videregående uddannelser med det nye bevillingssystem ryddes der op der skabes et fælles bevillingssystem med færre takster og med ensartede og klare rammer for tilskud

det kræver selvfølgelig tilpasning i forhold til uddannelses og institutionslove og med lovforslaget lægges der op til at ændre en række tilskudsbestemmelser ændringerne indebærer at

fremover fastsættes på de årlige finanslove med de ord vil jeg godt sige folketinget tak for den ja jeg kan

jo ikke kun sige brede tilslutning jeg kan sige

denne sag kalder på saglighed omhu

beslutningsforslag som der er meget bred

som alle folketingets partier bakker op om

dansk dekommissionerings lagerfaciliteter på risø opgraderingen vil sørge for at oplagring af det radioaktive affald også i fremtiden sker under betryggende forhold og tager hensyn til højvandssikring klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med at anlæggene på risø afvikles samtidig

også fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald eller deltage i en international deponeringsløsning for radioaktivt affald forudsat at der ikke findes en international løsning skal der på lang sigt etableres et dybt geologisk

slutdepot i ned til fem hundrede meters dybde på dansk grund som senere kan tages i brug senest i to tusind og tre og halvfjerds forhåbentlig er vi blevet klogere inden da og har fundet en teknologisk løsning som betyder at vi slipper for at grave det radioaktive affald ned men det kan jo kun tiden vise vi

gang med at sikre risø bedre

informationscenter mens der i årene fremover foretages yderligere undersøgelser

under hele forløbet vil der blive lagt stor vægt på at inddrage relevante interessenter og kommuner

handler om et emne som

debat når man skal finde løsninger

i mange år været drøftet forskellige mulige løsninger uden at der er blevet truffet nogen klare beslutninger

mig over på det her område under forskning men det illustrerer måske også at det er et område som det er svært at få fundet de helt

hård retorik mange steder i landet det blev skabt ud af en proces der kun har affødt modstand og som har medført en kamp om at undgå at få placeringen i ens eget lokalområde

så blevet klogere og har konstateret at den påtænkte placering med

vi med det her beslutningsforslag får sat tiden af til at der kommer en god proces om en kommende beslutning

del af aftalen at processen skal foregå over god tid og

finde de rigtige løsninger samtidig

sikret forholdene på risø i forhold til den nuværende placering

placering og en god løsning for de næste halvtreds år det giver også en periode

har været oppe at vende ad flere omgange og det skal selvfølgelig afklares hen ad vejen også i forhold til om

som de tidligere talere har redegjort for sikrer vi med dette lovforslag en langsigtet løsning for danmarks radioaktive affald forslaget indebærer en

dekommissionerings lagerfaciliteter på risø og denne opgradering vil sørge for at oplagringen af det radioaktive affald også i fremtiden sker under betryggende forhold sideløbende vil mulighederne

for fælles internationale løsninger stadig væk blive afsøgt

mulighederne for at eksportere det radioaktive danske atomaffald såfremt det ikke lykkes

geologisk slutdepot i en halv kms dybde på dansk grund

tiderne ændrer sig og vi ændrer os med dem vi ændrer os også teknologisk men indtil da og indtil der kommer nye løsninger så har vi denne aftale som udgangspunkt og ramme for at det sker på en forsvarlig facon

at løse problemet ad teknologisk vej

eksportere os ud af det en sag om håndtering af vores radioaktive affald kræver at vi udviser stor grundighed og omhu

har været diskuteret hvad man skulle gøre af det her radioaktive affald vi har fra risø det har fra starten været vores position i enhedslisten at vi helt principielt er nødt til at tage hånd om vores farlige affald og det gælder selvfølgelig også det her

det er utrolig vigtigt at vi som ressourcestærkt land kan gå forrest med det gode eksempel

og selv finde nogle ansvarlige løsninger

et dybtliggende geologisk slutdepot eller et mellemdepot og man har

sådan et slutdepot det har ikke været muligt at finde et

der var geologisk egnet til det og derfor har vi også fra enhedslistens side i lang tid talt for at vi var nødt til at lave sådan et mellemlager ude ved risø og sikre det som det sker nu

sikre på at det er helt ordentligt og sikkert derfor synes jeg sådan set også

det som har været grundlaget for regeringens forslag her er at lave den her mellemlagerløsning nu og arbejde for på længere sigt

slutdepot i danmark

at have mellemlageret der kan fungere

andre eksperter på området for det er jo rigtig rigtig vigtigt at vi tager hånd om det her

og det er vores opgave i folketinget at medvirke til at løse denne problemstilling at sikre en langsigtet løsning på det radioaktive affald er naturligvis nødvendigt ud fra et sikkerhedshensyn men løsningen skal også være med til at sikre at affaldet behandles i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser om håndteringen af radioaktivt

argumenter for det fornuftige i

der blandt andet medtænker højvandesikring og klimastyring det er også fornuftigt at der på længere sigt undersøges muligheder for at konstruere et dybt geologisk slutdepot for det radioaktive affald en løsning der kendes fra

og det er vores ansvar

vores job at håndtere det

en aftale vi ønsker en langsigtet løsning for danmarks radioaktive affald og det er vigtigt at have en fælles plan derfor er alle partierne også repræsenteret i denne aftale dansk dekommissionerings lagerfaciliteter på risø opgraderes

af det radioaktive affald også i fremtiden sker under betryggende forhold

øgede affaldsvolumen i takt med at anlæggene på risø afvikles derudover

som både vi og miljøorganisationer

slutdepotet skal indskrives fordi vi er nødt til at have en plan og for os må et slutdepot ses som en nødløsning og med det mener vi at det vil være forkert at gøre noget forhastet på det her område derfor er vi også glade for at planen både bygger på en kortsigtet og en langsigtet dimension

på vores undergrund eller på hvordan verden ser ud om halvtreds til tres år vi ser en kraftigt accelererende teknologisk udvikling og derfor tror vi ikke at det bliver nødvendigt

glæde sig over at beslutningstagerne her i folketinget for efterhånden nogle år siden besluttede

skulle bruge atomkraft i danmark

det her er jo en miniudgave af det problem som atomkraft

står med og

jeg synes ikke vi kan være voldsomt stolte af den

i de seneste år og som har skabt megen usikkerhed rundtomkring

det er rigtig vigtigt at der nu er bred opbakning til en langsigtet løsning som tager sigte på at finde et egentligt

vi vi så ikke har det problem som

placeres i et slutdepot hvor man er enige om

det er opbevaret forsvarligt ansvarligt og

der rækker frem til to tusind og og tre og halvfjerds derfor synes jeg også at der ligger et meget stærkt

at sørge for at det bliver under betryggende vilkår at affaldet så

være en forsvarlig opbevaring der er af det radioaktive affald men vi mener at der med det her beslutningsforslag lægges det fornødne grundlag for både en forsvarlig opbevaring indtil et slutdepot er etableret og altså også en fornuftig og rimelig proces frem mod et endeligt

til gengæld vil jeg også være ærlig og sige her at

vi naturligvis står ved den del af aftalen

som har forhandlet denne gode aftale som der nu er bred enighed om

at man nu i femten år har haft et enigt folketing der har taget ansvar for hvordan vi håndterer vores radioaktive affald vi har ikke altid været helt enige om hvordan

i den her omgang i forhandlingerne

tror det er vigtigt at vi når vi sender et signal ud om noget som kan vække mange følelser i folk så sender et enigt politisk signal det tror vi giver ro derude vi synes det er en god idé at man nu opgraderer lagerfaciliteterne på risø og at man klimasikrer dem og højvandssikrer dem vi vil alligevel gerne sige at vi ikke støtter planerne om et slutdepot i undergrunden vi er godt klar over at det er

hvor man vil putte sit slutdepot hen men jeg mener godt at man kunne

et overjordisk lager uden slutdato altså et mellemlager i hundrede år med mulighed for forlængelse eller anden beslutning op til år to tusind en hundrede og atten i nitten tresserne og nitten

deponerede vi kemiske gifte rundtomkring i danmark med eller uden myndighedernes viden og tilladelse og det er noget vi fortsat

en milliardregning som vi fortsat

ideen om at man kan grave sit affald

min opfattelse at sfs holdning er at vi mener at det først og fremmest er vores eget ansvar så der er både den del der handler om ansvarsfralæggelse altså at vi

vi har et ansvar selv

vane en god vane at takke ordførerne for tilslutningen til regeringens forslag den er usædvanlig

stilling til fremtiden for dansk atomaffald i dag samles folketingets partier om en løsning der skal give ro og tid til en ordentlig forberedelse af den langsigtede løsning for det danske atomaffald faciliteterne på risø skal opgraderes bygnings og sikkerhedsmæssigt flyttes op i terræn så det radioaktive affald bliver opbevaret sikkerhedsmæssigt forsvarligt i en forlænget opbevaringsperiode da selv ikke de klogeste sjæle kan spå om fremtiden er det en selvfølge at tiden kan give os en ny nyttig viden

regeringen på sinde at beslutningen realiseres med åbent sind for eksempel over for nye fremtidige teknologiske muligheder det gælder resultatet der måtte udspringe af dansk dekommissionerings mangeårige samarbejde med førende udenlandske virksomheder og operatører inden for behandling af radioaktivt affald det gælder også eventuelle andre muligheder jeg vil opfordre til at vi får alle relevante projektforslag inden for forskning udvikling og demonstration af de nye teknologiske løsninger til håndtering af radioaktivt affald på bordet som i dag kan de søge om midler gennem en såkaldt konkurrencestreng derudover har jeg bedt mit system om at overveje hvordan vi bedst og i armslængde kan belyse potentialerne i nye ideer som kunne være lovende i den sammenhæng

til selve beslutningsforslaget viser indlæggene i dag at der er bred enighed om at skabe et solidt grundlag for det videre arbejde dermed bliver det muligt at gennemføre en proces hvor vi kan undersøge alle relevante forhold jeg vil gerne takke ordførerne for at bidrage til at gøre forslaget både robust og langtidsholdbart langtidsholdbart forslaget gør det muligt at fastholde den sikre håndtering af affaldet på risø halvøen og understøtte den tryghed som roskildes borgere selvfølgelig har krav på

beslutningsforslaget indebærer nye undersøgelser af geologiske forhold så forholdene omkring anlæggelse af et dybt geologisk slutdepot kan blive klarlagt

samtidig sondere mulighederne for eksport samlet set giver beslutningsforslaget mulighed for at vi kan tage en løsning en beslutning der tager mest muligt hensyn til lokale forhold og altså på den anden side også lever op til de internationale forpligtelser som herre jacob mark nævnte reaktionerne i offentligheden tyder på at der er et godt afsæt for en konstruktiv dialog i en så teknisk kompliceret sag er det afgørende at skabe tillid til at informationen om de mange forskellige emner er baseret på

jeg jo ved siden af at være uddannelsesminister også forskningsminister og jeg har lært at der inden for det videnskabelige samfund findes fantastisk krøllede hjerner som kan finde på alt muligt og hvis der nu opstod en situation hvor en en installation i et land for eksempel kunne omdanne det her til ny energi så ville man jo med enstemmighed oven i købet tror jeg med enhedslistens stemmer sige lets do it som man siger på nudansk

altså

tror jeg også vi alle sammen godt ved at det her er noget

vi fra enhedslistens side jo også lagt vægt på

vi skal i dag drøfte et beslutningsforslag om at afskaffe begrænsningen af dobbeltuddannelse som blev indført ved lov med ikrafttrædelse

i fjor forslagsstillerne i folketinget bemærker at der er tale om et borgerforslag fremsættelsen kan således ikke tages som udtryk for at forslagsstillerne nødvendigvis støtter forslagets indhold stillerne af borgerforslaget begrunder forslaget med at det er en forkert prioritering at begrænse unges muligheder for at uddanne sig jeg kan oplyse at regeringens holdning til loven er den samme som ved lovens vedtagelse udgangspunktet for aftalen om dobbeltuddannelse har altid været todelt

at tilvejebringe finansiering af aftale om et tryggere dagpengesystem aftalen bidrager med tre hundrede og otte million kroner årligt

at understøtte at unge i danmark vælger uddannelse med omtanke blandt andet fordi det er skattebetalte uddannelser og et af verdens højeste stipendier

og skal fortsat være gode muligheder for at videreuddanne sig eller skifte spor aftalen har ikke ændret på de studerendes mulighed for at skifte uddannelse undervejs i deres studieforløb

på rette hylde er det kun fornuftigt at skifte studie jo hurtigere jo bedre

vi kender jo hinandens holdninger vi har debatteret det her mange gange og jeg havde sådan håbet at

en gang i erkendelse af at det ikke er et særlig godt forslag for mig er uddannelsesloftet en begrænsning af muligheden for at blive klogere at finde sin plads eller blive klogere på

man vil med sit liv og jeg har fået en masse historier om folk inde på min facebook og også folk kommer til mig og siger

altså

studere noget andet en af dem havde for eksempel taget en kandidat i idræt og fandt ud af at

gerne ville være skolelærer og vi mangler gode skolelærere

at vi har en række unge mennesker som for eksempel gerne vil ind og tage de jobs som vi står og siger

når vi står med nogle unge mennesker som gerne vil ind og løfte den opgave i nogle

derefter ligesom at overveje hvilken retning

at falde tilbage på det synes jeg jo sådan set giver

regeringen socialdemokratiet og dansk folkeparti valgte

mere end halvtredstusind danskere har ønsket at vi har den her debat og

være at sidde med en fornemmelse af at uddannelsesministeren er

sag en gang til men jeg synes egentlig også selv om

vist ikke var stærke tilhængere af ideen om borgerforslag

det er både glædeligt og godt at vi har muligheden for

at lade borgerne sætte dagsordenen om ikke andet for et øjeblik i folketingssalen derfor vil jeg også gerne videreformidle et af de spørgsmål som er er kommet

debatten fra for et øjeblik siden for det er jo rigtigt som

uddannelsespolitisk ønske et udvalgsarbejde eller noget andet nej det var

år så vidt jeg husker i det økonomiske råderum når man kan finde milliarder til skattelettelser det er jo rigtigt nok at

at langt flere penge kunne gå til at nedsætte prisen på biler

konkurrence med det radikale venstre om hvilket parti der har afskaffet flest uddannelsespladser for eksempel i forhold til dimensionering som

tidligere kollega nemlig fru sofie carsten nielsen så hvis det er det vi diskuterer og fleksibilitet for de unge

i forhold til hvordan finansieringen dukker op

spørgeren jo udmærket mekanismerne der sker det at der er en forhandling og så vurderer de der sidder og forhandler

jeg bad egentlig blot om en anerkendelse af at hvis man kigger på regeringens øvrige

så synes det at være en ganske begrænset prioritering man har valgt

gøre her og jeg kan da helt bekræfte ud fra den indsigt jeg har i forløbet at der

vedtaget men det er så efterfølgende her at man har måttet rydde op og måske gøre en dyd af nødvendigheden

økonomi en af bekymringerne

lige inden de bliver bachelorer for ikke at blive ramt af den her begrænsning i forhold til at kunne tage en ny bacheloruddannelse

falder ud i femte semester og det koster

per studerende på bachelorniveau og tohundrede og syvogtyvetusind kroner per studerende på produktionsbachelorniveau samtidig ved vi fra roskilde universitetscenter at de har

frafald på femte semester som er dobbelt så højt

men

på verdensplan ved rigtig meget om demokrati og politik og samfundsforhold til gengæld omsætter de det ikke rigtig

til politisk engagement og aktiv deltagelse det er der så nogle unge der har gjort her måske er det fordi de oplever når de ikke gør det og ikke deltager at

omhandler som nævnt aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse som blev indgået mellem regeringen dansk

det gælder naturligvis også denne

jeg derfor også gerne sige at vi på den baggrund ikke kan bakke op om beslutningsforslaget

blev indgået mellem den daværende vk regering dansk folkeparti og radikale venstre reformen fra to tusind og ti betød

se til mens så mange danske mistede deres dagpengeret

tusind og femten sammen med regeringen og dansk folkeparti hvor vi rettede op på skævhederne og sikrede et tryggere dagpengesystem

betyder nemlig at færre falder ud af dagpengesystemet ikke mindst ufaglærte den solidaritet vil jeg gerne til enhver tid stå på mål for baggrunden er

det er udgangspunktet for aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse at vi sikrede finansieringen af et tryggere dagpengesystem hvor færre falder ud og mister deres forsørgelsesgrundlag aftalen om begrænsning af

dobbeltuddannelse betyder at man i en begrænset periode ikke kan starte på en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau som den uddannelse man allerede har grundlæggende synes jeg at det både er rigtigt og rimeligt at man ikke dagen efter

betalt af fællesskabet kan gå i gang med en tilsvarende uddannelse derfor begrænsningen

klogere undervejs og i øvrigt også lære meget mere senere i livet tværtimod ligesom det var tilfældet inden vi indgik aftalen er det stadig tilfældet i dag fortryder man undervejs på sin uddannelse kan man frit skifte

stadig væk

ligesom mulighederne i efter og videreuddannelsessystemet fortsat er uforandrede aftalen påvirker heller ikke

har eller ønsker en erhvervsuddannelse men at der nu er sat begrænsninger for at man dagen efter at man er færdig som sagt med den første uddannelse

jeg altså er helt rimeligt man kan have

skifte spor det er jeg helt med på det er helt forståeligt og særlig når man står og kigger ind i en fremtid som er så foranderlig som den vi har i øjeblikket det er

kritikken og justerede aftalen for lidt mere end et år siden man kan således nu uddanne sig uanset niveau

og det ændrer aftalen ikke en millimeter ved

så frit vælge uddannelse som man hidtil har kunnet gøre muligheden for at blive klogere undervejs mens man læser er også uændret ligesom man som sagt frit kan skifte spor seks år efter man er færdig med sin uddannelse og har prøvet sig af på arbejdsmarkedet så aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse handler først og fremmest om

sikret et tryggere dagpengesystem hvor færre mister

bedre forsørgelsesgrundlag for de allermest udsatte på arbejdsmarkedet det vil socialdemokratiet til enhver tid stå

og tak for talen som

er helt enig i den var noget mere politisk end ministerens jeg synes der var en

jeg synes ikke det er helt rigtigt når ordføreren får det til at lyde som om det her bare handler om

får de lyst til at vælge noget andet det jo ikke kun dem man rammer vi snakker også om unge

så går der år hvor de er ude og bruge den

og så tænker de det var det var ikke lige det jeg skulle jeg skal noget andet jeg skal noget andet med mit liv

er der kan gå år

pres som bliver følt af mange af de studerende både dem der er i systemet og dem der forventes at komme ind i uddannelsessystemet og det tager vi skam meget alvorligt

vi også i øjeblikket ved at se på hvordan

vi måske kan forlænge retskravet således at at man har mulighed for at gå ud og arbejde imellem en bachelor og

række anbefalinger og jeg ved godt det ikke er det vi skal diskutere i dag

at vi under debatten da den blev taget for knap halvandet år siden

at vi ønsker at man også styrker vejledningen

og uanset hvor meget vejledning giver nogle unge mennesker der har taget

er den regel som et flertal i folketinget har lavet det ændrer vejledningen jo ikke på jeg ved godt det her ikke

sige at jeg er enig med herre jacob mark når han siger at der

i henvisningen til den manglende finansiering jeg er også modstander af de besparelser der har været på uddannelsesområdet som netop har medvirket til en ringere vejledning men ikke desto mindre

et uddannelsesmenneske der er dybt optaget af hvad uddannelse giver

interesse var jo meget langt væk fra

de forhandlinger der førte til at vi fik uddannelsesloftet fordi det jo alene var

har forsøgt at gøre det til god uddannelsespolitik

det eksamenstid igen i danmark

nogle der går og er ved at gøre deres bacheloruddannelse færdig men måske overvejer

skulle vælge en anden retning der vil jeg gerne høre er sådan at fru mette reissmann siger som uddannelsesministeren i dag

er bedre hvis man er uafklaret og lidt i tvivl

beskrivelse af mig som et uddannelsesmenneske det er

jeg er samtidig også et ansvarligt menneske

man skal gennemføre sin fulde eksamen og dermed stå med et eksamensbevis i hånden såfremt man er i tvivl

jacob mark tvivl er en nådesgave og man kan tvivle mange gange undervejs

om at herre morten østergaard har gjort mens han læste

det rigtige studie og så bør man jo inden man måske tager den afsluttende eksamen overveje om man skal gå op til den

det var dog alligevel et besynderligt svar for langt hen ad vejen var det jo en opbakning til uddannelsesministerens opfordring til

studiet frem for at gøre sin bacheloreksamen færdig men så endte det alligevel med at fru mette reissmann sagde at

måske var bedre at man lod tvivlen komme studiet til gode og så kiggede og så om det var

jeg synes at man efterlader de unge præcis

jeg er rigtig glad for at herre morten østergaard peger på alternativ finansiering nu er det jo som bekendt de radikale der er delvis skyld i at vi har måttet bruge pengene på blandt andet at lappe huller i dagpengesystemet som det radikale venstre har været med til at smadre så vil jeg da bare sige at hvis det var sådan at man fra radikale venstres

det virker som om at aftalen om det her uddannelsesloft er blevet lavet mildest talt på et uigennemtænkt grundlag og

en situation nu hvor man risikerer at fastlåse en masse mennesker

aftaleparterne bag den her aftale men jeg er simpelt hen ikke enig med

blandt andet mener at det her betyder at der er mange der ikke får den uddannelse de gerne vil have

uddannelsessystemet i danmark

uhensigtsmæssigheder og de protester der var i forlængelse af aftaleindgåelsen og

justerede vi også aftalen i januar to tusind og sytten hvor vi gjorde det muligt at efter seks år

endnu en uddannelse som er skatteborgerfinansieret det synes jeg faktisk er rimeligt at man ikke kan gøre det dagen efter man står med sit eksamensbevis i hånden

ikke også kan se at det var nødvendigt at stoppe huller i dagpengesystemet

jeg havde et indtryk af at enhedslisten selvfølgelig var interesseret i også at bistå sådan

at vi kunne redde mennesker fra at falde ud af dagpengesystemet som var gennemhullet og dermed miste deres forsørgelsesgrundlag det er

set det der er baggrunden for den her

om begrænsning af dobbeltuddannelse det er ikke for at forhindre unge mennesker i at få en uddannelse der er stadig fri og lige adgang

samfundsøkonomi som jeg sagde til ministeren

og hvis det fortsætter på den måde som det ser

er dobbelt så mange der falder ud på femte semester

sagen er bare at vi også har et ansvar som politikere vi har ti gange så mange studerende

vores videregående uddannelsesstuderende i dag

og det sætter et pres på økonomien det ville være uansvarligt hvis

at man skal diskutere uddannelsessøkonomi jeg har en udfordring i forhold til blandt andet en kommende debat omkring su eksempelvis

sådan at ordføreren siger at vi har ti gange så mange

det var også det vi ønskede vi ønskede at rigtig mange unge skulle uddanne sig

nu har det jo været drøftet i salen før som

til alle dem der henvender sig til mig og til

socialdemokratiet med problemstillinger det har jeg også gjort i den her sammenhæng jeg har jævnligt dialog med de konkrete

bag selve borgerforslaget så der er fri adgang jeg synes at man skal være opmærksom på at halvtredstusind underskrifter

noget det gør kun halvfems mandater så rent politisk har vi ikke rykket os i socialdemokratiet og med hensyn til borgerforslag som sådan så synes jeg det er bekymrende

man hos mange borgere åbenbart tror at man ikke kan komme i dialog med en politiker såfremt man har en sag på hjertet og som man gerne vil

som beder om at vi omgør en beslutning som vi traf for cirka en år siden om dobbeltuddannelse

handler det om at vi har vedtaget en lov om borgerforslag som giver borgere ret til

forslag og hvis halvtredstusind borgere skriver under på det skal vi behandle det som et beslutningsforslag her i salen og det er så det vi gør nu det aktuelle forslag blev diskuteret meget og længe før vi vedtog det ved udgangen af to tusind og seksten vi justerede på det i januar og sytten

indført muligheden for at man kunne tage en ny uddannelse efter seks år i hele forløbet omkring vedtagelsen for en år siden diskuterede vi forslaget grundigt

andet på mit kontor en stak med halvfjerdstusind underskrifter

vi vurderede og vi lavede de justeringer som vi mente var rimelige dengang endte vi altså

en for dansk folkeparti og mig at se rimelig løsning

jeg nødt til at være ærlig her i dag og sige at det mener

set stadig det er der er fortsat rigtig mange muligheder for uddannelse og for efteruddannelse vi har i forbindelse med aftalen sidste år sat gang i arbejder for at imødekomme nogle af de behov som kom ind som kommentarer der blev fremført at man for eksempel i forbindelse med konstruktør og arkitektuddannelserne havde en tendens til at tage en dobbelt uddannelse fordi der kunne være nogle behov for at kombinere de kompetencer der er sat et arbejde i gang for at finde ud af

lave uddannelser der netop tilgodeser de behov vi kommer også til i det fremtidige

nye former for uddannelse i forlængelse af de anbefalinger til universitetsuddannelser

fremtiden som vi netop har modtaget for få dage siden der vil fortsat være masser af muligheder for efter og videreuddannelse og vi vil fortsat arbejde på at sikre

bredde og relevans i uddannelserne

tror vi i dansk folkeparti på at vi i langt højere grad skal se på hvordan vi skaber livslang læring hvordan vi sikrer at man kan få en uddannelse hen over et arbejdsliv som jo bliver længere og længere

blandt andet diskuterer vi retskravet og forlængelse af det for at give en mulighed for at du kan komme ud med en uddannelse

arbejdsmarkedet og så komme ind efterfølgende og få noget

justerede vi reglerne sidste år så man reelt har mulighed for efter seks år at tage en helt ny uddannelse samtidig

mener jeg at det er vigtigt at vi sikrer

det her er jo danmarkshistoriens første borgerforslag og jeg tror at vi alle sammen der er med bag den her ordning blev lidt overrasket over hvor hurtigt

for mig viser det at det er noget der betyder meget for folk derudover er der også en undersøgelse som at ordføreren har fået sendt fra yougov

at det kun er en fjerdedel af den danske befolkning der bakker op om uddannelsesloftet eller begrænsningen af dobbeltuddannelse

med halvfjerdstusind underskrifter som selvfølgelig også gør at man får

været dialogen med de forskellige parter det er også dem der skriver og dem man

har kontakten til i forhold til hvad udfordringerne er her men men jeg må sige at jeg også

det her skal fylde så enormt meget når vi nu har et uddannelsessystem der på rigtig mange andre måder også

altså hvor mange år staten skal betale su og det tror jeg i sig selv har sådan en naturlig regulerende effekt på hvor mange gange folk vil tage en uddannelse fordi

på en uddannelse hvis de ikke får su jeg vil gerne høre om

vi skal vi skal lempe på det her jeg må jo være helt helt ærlig og sige at da vi

den her diskussion for et år siden

i den her lille lukkede kreds

vi alle sammen havde de muligheder jeg vidste ikke at den mulighed da jeg læste i sin tid jeg har også gået på universitetet jeg vil sige at jeg blev dybt overrasket over at det rent faktisk var

finansieringsforslag udtænkt af folk der ikke beskæftiger sig med uddannelsespolitik til daglig nu bliver ophøjet også af dansk folkeparti til at være rigtig god

i stedet for at være ærlig om at det var en måde at finde nogle penge

efterfølgende har dansk folkeparti jo fundet penge til masser af ting

give de her muligheder til unge ved

droppe uddannelsesloftet det skal jeg selvfølgelig

er finere end andre uddannelser men men det er jo sådan at hvis man tager en

bekendt med at selvfølgelig er der nogle der i den her overgang kommer i klemme fordi man havde nogle planer som nu ikke nødvendigvis lige kan

og det kom sig selvfølgelig af at det her kommer ud af

midler til noget andet men grundlæggende

ved det jeg også nævnte lige før at hvis jeg havde været bekendt med at det her var

da med på at der er et vældigt pres

vælge men omvendt synes jeg da stadig væk

vi i dag behandler

vokset i venstres have og som vi også tidligere har argumenteret for

i folketinget og det gælder uanset om der har meldt sig

til forslaget eller er indgivet støtteerklæringer fra en eller titusinde borgere men det ændrer selvfølgelig ikke ved at vi respekterer den nye ordning og gerne tager debatten om om det første borgerdrevne forslag

virke lidt specielt at skulle gentage meget af det der er blevet sagt

derfor allerede nu skuffe de mange underskrivere på forslaget med at vi i venstre ikke har ændret holdning til dobbeltuddannelse siden det

her i salen politik er som bekendt en lang øvelse i hvordan vi klogest forvalter skatteborgernes penge

det lys mener vi ikke at det er fornuftigt at man kan tage to skattebetalte uddannelser på samme niveau i umiddelbar forlængelse af hinanden ordningen

allerede en hel del fleksibilitet er man eksempelvis syg eller nedslidt i sit job eller kan uddannelsen ikke bruges på arbejdsmarkedet så kan man fortsat tage en ny

hvis man vælger en uddannelse hvor virksomhederne særlig står og mangler arbejdskraft hertil kommer at vi har indført muligheden for at tage en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau efter seks år efter afslutningen på en videregående uddannelse

det er fair at man faktisk prøver at arbejde inden for det felt man har uddannet sig

taget i betragtning at man har fået en skattefinansieret uddannelse aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse betyder at vi i stedet kan bruge pengene på et tryggere dagpengesystem og samtidig også styrke kvaliteten i de videregående uddannelser

omtales som en lille kortsigtet besparelse og til det må jeg bare sige at jeg tror der er nogle dagpengemodtagere der vil være meget uenige i den holdning unge bliver ikke låst fast af manglende dobbeltuddannelse ordningen er et udtryk for at vi forvalter skatteborgernes penge med respekt og omhu uden at vi dog på nogen måde bryder med princippet

en aktiv del af den verden vi taler om nemlig

den varme opbakning ikke så meget til prioriteringen

det er jo rigtigt at politik er prioritering og her er vi uenige ligesom vi er uenige når regeringen kører grønthøsteren ud

alle ungdomsuddannelser og alle videregående uddannelser år efter år

fremtid at bilerne er lidt billigere eller at det ridende politi kommer tilbage det er jo et aktivt valg og venstre og radikale venstre er så uenige om det valg men

det er sådan det går altså at frafaldet stiger

som følge af det her signalerne der kommer tilbage er at det har nøjagtig den effekt folk falder fra

i stedet for at gøre bacheloruddannelser færdige det er bare lidt

kan man sige epokegørende at man fører en uddannelsespolitik med det sigte at

droppe ud af deres uddannelser men men det

altså i dag er venstres opfattelse at selv hvis man ikke

at det er sandsynligt at

vi med det her sender et klart signal om at man skal være meget omhyggelig

de unge og det valg man selv træffer inden man går i gang med sin

kan skifte holdning til hvad man skal virke med efter endt uddannelse

argumentet i en given situation jeg

være pædagog eller være sygeplejerske

det de skal med deres liv der er kun gået to år siden de tog

og så ræse mod bunden eller at man vil sammenligne sig med de andre

halvtredstusind underskrifter på bare to uger

i dag kan behandle danmarks første borgerforslag det er sindssygt flot synes jeg det viser

elev og studenterbevælgelsen har kæmpet for at få fjernet det her uddannelsesloft

at have muliggjort at vi nu igen kan få den her meget meget vigtige diskussion i folketinget om uddannelsesloftet

egnet til at få en ekstra behandling

både før under og efter forslaget

vedtaget har det mødt massiv kritik og der har været en meget meget grundig mediedækning af de mange problemer der ville komme

en undersøgelse som faktisk viser at kun cirka tyve procent af danskerne synes at der er nogen helst mening i det her med uddannelsesloftet det betyder altså er en meget meget stor gruppe danskere som ikke synes at at det her giver nogen mening jeg må sige at

lidt for hastig og uovervejet måde af typer som

henrik sass larsen og claus hjort frederiksen

mit indtryk at uddannelsespolitik er

deres speciale og det

om uddannelsesloftet altså også i den grad præg af

set også håbet på at lige præcis i

smule mere åbenhed i forhold til nogle af de meget meget centrale problemer der er med uddannelsesloftet og

om ikke var værd at tænke sig om en ekstra gang og droppe den her lov en gang for alle det

den løsning der blev fundet dengang synes jeg overhovedet ikke var tilstrækkelig men uanset at man sympatiserer med formålet om at finde nogle penge til dagpengemodtagerne

ekstremt store problemer for andre grupper i samfundet som

uddannelsesloft giver det afskærer

at få den uddannelse som de har drømt om det afskærer muligheden for at de unge som har

deres uddannelse kan vælge om og helt ærligt

være masser af tilfælde hvor hvor folk vurderer at to uddannelser faktisk kan styrke deres faglige profil

uddannelsesloftet blev vedtaget var vi med uddannelsesudvalget ude at se på sådan et nyt institut for kvantefysik

man var meget glad for var i danmark han sagde ligesom til os jeg forstår

sig fuldstændig fast på en uddannelsesvej

vi skulle gøre det på så var der da heller aldrig nogen der

det er to uddannelser på samme niveau det giver

behov for at arbejde med udsatte børn og unge det synes jeg jo er meget meget meningsfuldt og også konstruktivt for samfundet

så mange problemer i det her og jeg havde måske sådan lidt humoristisk

rigtig god flaske portvin med

parti der først kom på bedre tanker og ville være med til at indrømme at man havde begået en fejl

tilbuddet

være ærlig når jeg står her på folketingets talerstol og sige at jeg selv har to kandidatgrader

dobbeltuddannelse som det såkaldte uddannelsesloft ikke tillader hvis jeg havde taget begge uddannelserne på den danske stats regning hvad jeg

position hvis jeg sådan principielt og ubetinget langer ud efter ideen om at dobbeltuddannelse under alle omstændigheder er en dårlig

og det er jo demokratisk interessant og noget vi skal notere os ændrer det jo ikke noget ved substansen i den meget grundige behandling af sagen vi allerede

sige med det samme at liberal alliance ikke kan støtte forslaget det er vigtigt at alle kan få en uddannelse det er vigtigt for samfundet der har brug for kvalificeret arbejdskraft og det er selvfølgelig

derfor er det jo sådan at man altid kan uddanne sig opad så at sige i uddannelsessystemet man kan uddanne sig sidelæns for at blive i de rummelige metaforer efter en pause på seks år og man kan under en lang række af nærmere bestemte omstændigheder også tage en dobbeltuddannelse hvis de her bestemte omstændigheder er

man kan uddanne sig så frit

jeg altså ikke sige mig helt fri for en fornemmelse som er at den meget voldsomme forargelse over det falsk betegnede uddannelsesloft som radikale venstre sf enhedslisten og alternativet igen og igen giver udtryk for er en slags politisk hypokondri altså en slags indbildt politisk sygdom hvor der egentlig ikke rigtig er noget problem men selvfølgelig nok en eller anden fornemmelse

regn af spørgsmål der er faldet ned over de tidligere ordførere

er langt de fleste af de indvendinger man kommer med meget søgte og afspejler først og fremmest en

for sig rørende omsorg for unge mennesker der

jo skuffet over at ordføreren ikke vil tage imod portvinen jeg må jo se om jeg

at et parti som liberal alliance

har jeg faktisk selv to kandidatgrader og det er jeg på mange måder utrolig glad for det vi har et problem med er at man vil have skatteborgerne til at betale

i øvrigt også meget tvivlsomt hvor mange penge det her såkaldte uddannelsesloft overhovedet vil komme til at generere

hvor

det efterlader jo et billede af at

liberal alliance og herre henrik dahl mener at det

lærer

syvhundrede og fireoghalvfjerds personers underskrifter har resulteret i at vi har det første borgerforslag i dag på programmet og det er stort

ordningen om

involverende demokrati mener vi i alternativet

som er stillet af en elev og studenterorganisationer sigter mod at afskaffe uddannelsesloftet som vi har hørt i dag

enormt presset og føler sig meget stresset

grund af deres uddannelse og de mange valg de står over for i den sammenhæng dansk magisterforening har for nylig foretaget en undersøgelse der viser at stressniveauet blandt de studerende

halvfems procent har svaret at de har oplevet stress inden for det seneste semester og tre og tyve procent angiver at de i løbet af det seneste semester har følt sig stresset en stor del af tiden

i en lang række politiske tiltag der sætter de unge under et endnu større pres

skal kunne finde mening med deres liv

så mange år ud i fremtiden

og det

studerende også selv synes da loftet sidste år blev indført så vi reaktionen fra de mange der følte sig ramt vi så demonstrationer

de unge har sågar modtaget støtteerklæringer fra studerende og elever i både italien storbritannien frankrig

og

tres procent af danskerne der støtter en afskaffelse af uddannelsesloftet ifølge den sidste yougov undersøgelse jeg har også tidligere stillet spørgsmål til andre ordførere

unges demokratiske politiske dannelse for

jo fra en undersøgelse som aarhus universitet har lavet at unge

som vi har her i dag og at de unge og befolkningens mening bliver taget

den bliver i dag og at man bliver hørt og at det man har på hjerte

bliver brugt meget mere direkte

et uddannelsesystem og vi

skal vi understøtte i vores uddannelsessystem det er en tryghed

borgerforslag på folketingets dagsorden og jeg synes egentlig også at debatten i dag i sig selv viser at det det er et godt supplement at

kan mødes på tværs af partier og tage en debat om noget som ligger rigtig mange mennesker på sinde og som på rekordtid blev det første borgerforslag med mere end halvtredstusind underskrifter at det så ikke bliver en festdag fordi der jo stadig væk er et

massivt flertal bag ved

men jeg vil nu alligevel

overrasker mest i dag er

være endnu et element i det

en brønd man fisker penge op af når man

fra politiforliget der skulle finansieres med to procents besparelser på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

med dagpengeaftalen som blev lavet med den daværende

dansk folkeparti og socialdemokraterne

så havde man altså bundet hinanden til at finde finansieringen

politiske arbejde har stået i situationer hvor aftaler skulle finansieres

egen lille andedam men men man har måttet finde hinanden i politiske kompromiser men det der er forbløffende ved diskussionen i dag er

er uddannelsesloftet gået fra at være noget som skulle finansiere en i øvrigt udmærket dagpengeaftale som vi også bakkede op om men stod af på da

samles om hvordan vi kunne sørge for at

der i dag i folketinget været en stemning ikke mindst

de tre største partier i retning af

springer fra deres uddannelse og jo tættere de er på

jo traditionelt set og i årevis arbejdet for at

et markant skifte der er sket i uddannelsespolitikken hvor vi i mange år har

for at åbne flere døre for folk give flere muligheder

chancerne så har man skiftet hest og siger at nu skal uddannelsespolitikken bruges til at lukke døre for folk når vi kigger ud over et arbejdsmarked hvor der på mange områder

også på de offentlige områder sygeplejersker lærere og

så er det altså nu sådan at flertallet mener at selv om folk skulle

om den uddannelse de er ved at tage

måske giver dem både mere motivation og bedre chancer efterfølgende på arbejdsmarkedet det står da på en

en underlig kontrast til den diskussion vi havde med uddannelsesministeren ved dagens begyndelse som handlede om at man havde introduceret et element i finansieringssystemet der handlede om at det skulle pege i retning af tiden efter studiet derfor synes jeg at det mest ærgerlige ved debatten i dag som ellers er en

med de forkerte ordførere bordet og på det helt forkerte tidspunkt i danmarkshistorien og endda på et tidspunkt hvor det ifølge statsministeren går så godt at vi har råd til at nedsætte prisen på biler og alt mulig andet valgte at bruge færre muligheder i uddannelsessystemet som en finansieringskilde til en dagpengeaftale

selv om det har været nogle triste meldinger der er kommet i salen i dag om at man fortsat vil bakke op om uddannelsesloftet

det jo en lidt historisk dag og derfor kan jeg ikke lade være med at være lidt glad og lidt spændt altså fordi man jo med det her

skriver sig ind i historien

efter at borgerforslag var blevet en mulighed og det tror jeg det gjorde fordi store dele af den danske befolkning synes at uddannelsesloftet er en frygtelig idé tak til elev og studenterbevægelsen men også tak til de mange studerende rundtomkring der har markeret deres utilfredshed og tak til alle dem

til folketinget om at uddannelsesloftet er en tåbelig idé

viser en undersøgelse så at det ikke bare er de halvtredstusind der har skrevet under

at der faktisk er tre ud af fire danskere der synes at det her ikke er den rigtige vej at gå for uddannelsespolitikken hvorfor er det så ikke det hvorfor er det at folk slår sig på det her

det der gør at folk er utilfredse med det

blive klogere

så lige pludselig lægger et loft over det og siger

en bachelor skal der lige gå seks år før du kan blive klogere på hvad det er du vil med dit liv så strider det

også de unge i en tid hvor man presser de unge med nationale test hvor man presser dem med at skulle være uddannelsesparate og hurtigere hvor man presser dem til at få høje

bare endnu et tiltag i et stigende pres på de unge

det er rigtigt at tvivl er en nådegave

men man kan kun tillade sig selv at være i tvivl hvis man også tør

tage fejl det er rigtigt

skal vente i seks år på at tage en ny

få lov til så de skal vente på at komme ind på en ny uddannelse som de selvfølgelig tager på et tidspunkt fordi de gerne vil det

nogle der skrev deres historie om hvordan de blev ramt af loftet og lov at fortælle nogle af dem den første er

der læser arabiske studier og som under flygtningekrisen tænkte at hun egentlig gerne ville til på de danske hospitaler

det var svært at kommunikere med de flygtninge der har brug for hospitalshjælp så hun tænkte at når hun var færdig med sine arabiske studier

er marie poulsens søn som læser på det kongelige danske kunstakademi og som tænker at det bliver svært at ernære sig kun ved det efter at han har taget uddannelsen så han vil også gerne

for at undervise og derfor læse kunsthistorie det kan han ikke få lov til

særlig interesse for kirurgi

gerne læse medicin det kan hun ikke få lov til der er anders biegel

blev lærervikar i den danske folkeskole han

komme ind på læreruddannelsen fordi der er et uddannelsesloft

dalsgaard der har en drøm om at læse psykologi og som derfor startede på dansk med sidefag i psykologi i håbet om senere at kunne komme ind på psykologi

molekylær biomedicin fordi hun ikke tror på faggrænser det kan hun heller ikke få lov til endelig har jeg lyst til at læse et citat op fra sidste gang vi behandlede loven om uddannelsesloftet

jeg har selv to kandidatgrader og jeg har dem i to fag der absolut ikke har noget med hinanden at gøre nemlig filmvidenskab og sociologi i nogle perioder har jeg levet af den ene grad og i nogle perioder har jeg levet af den anden

men uanset hvordan og hvorledes ville jeg ikke være den jeg er hvis jeg ikke havde begge mine kandidatgrader og det har været til utrolig stor gavn både for mig som person

staten i form af skatteindbetalinger jeg synes at alle de her mange historier inklusive herre henrik dahls historie viser at uddannelsesloftet er en gigantisk brøler

det strider direkte imod uddannelsesministerens kloge citat om at unge ikke skal være statslige skaffedyr når man så holder fast i uddannelsesloftet

strider mod statsministerens citat om at en ting der er klart er at forandring er den eneste konstante så den der tanke om at man

enhedslisten og alternativet vil med beslutningsforslag b fire og halvfjerds pålægge regeringen at afsætte fem milliard kroner til en ekstra lønpulje til de offentlige overenskomstforhandlinger i to tusind og atten formålet formålet med puljen er at mindske uligelønnen mellem kvinder og mænd

lige løn under beskæftigelsesministeriet

er det aftalt med beskæftigelsesministeren at jeg tager denne konkrete sag lad mig starte med at sige at regeringen har sympati for intentionen

det bliver fremover derudover

det vigtigt at holde sig for øje at lønfastsættelsen på det offentlige område er historisk betinget det siger jeg ikke for at retfærdiggøre lønforskelle men mere blot som en konstatering det er arbejdsmarkedets parter der har et fælles ansvar for at se på den historiske byrde det mener jeg ikke er folketingets opgave i den forbindelse

det også vigtigt at fremhæve at vi i mange sammenhænge kæmper for at fastholde den danske arbejdsmarkedsmodel derfor skal vi passe på med

vi diskuterer andelen af kvinder i ledelser og i bestyrelser

derfor jeg fremhæver hvordan parterne i de igangværende forhandlinger sådan set har bragt ligelønsproblematikken ind på bordet formentlig under hensyntagen til

vigtigt element i forhandlingerne det har jeg fuld forståelse for det er derfor jeg også som minister

jeg vil for det første meget gerne anerkende at ministeren faktisk

ser ligelønsproblematikken i danmark ikke som et resultat af nogle enkeltpersoners valg men som et samfundsproblem og

hvis vi kan blive enige om det herinde

kan vi begynde at diskutere løsninger på et

nogle af de lavtlønnede kvindejob

kvindedominerede fag for at være helt korrekt

er der fru sophie løhde som på den ene side er minister politiker

chefforhandler i nogle overenskomstforhandlinger og hun har to kasketter

det er en af de ting som gør det lidt mærkeligt på det offentlige overenskomstområde det andet

politikere der stemmer om om man vil lockoute eller ej det er det også i kl og det er også politikere der sidder i regeringen og beslutter om man vil det eller ej så det er

sammenblandet noget det som vi i al stilfærdighed beder

for nu ikke at gøre det mere mudret end hvad der overhovedet er højst nødvendigt

synes det er afgørende vigtigt at vi får

slået fuldstændig fast

parterne er det er arbejdsmarkedets parter det er arbejdsgiver det er arbejdstager

sådan lyder en gammel parole der desværre ikke helt kan henvises til museernes udstillinger endnu

alle mennesker uanset køn seksualitet og etnicitet skal have lige muligheder vi finder det også helt oplagt at to mennesker der udfører det samme arbejde skal have det samme for det uanset om det er mand eller kvinde derfor ser vi også med bekymring på de statistikker som igen og igen viser at der fortsat er et uforklarligt løngab mellem mænd og kvinder

flere virksomheder end tidligere blev omfattet af reglerne da virksomheder med ned til ti fuldtidsansatte og mindst tre kvinder og tre mænd skulle inkluderes vi ønskede

på ligeløn selv i de mindste virksomheder i erkendelse af at selv om vi har haft

om ligeløn i årtier kommer vi først i mål om over hundrede år hvis ikke vi gør noget ved den nuværende udvikling eller mangel på samme da regeringsmagten så skiftede efter valget i foråret to tusind og femten valgte den nye

desværre at tilbagerulle ændringerne allerede inden der var kommet nye tal ind

de kønsopdelte lønstatistikker

ønsker vi at få genindført de udvidede regler de var et redskab til at fremme den ligestilling omkring lønnen som vi har kæmpet

i så mange år så til det mere konkrete beslutningsforslag som vi er samlet om i salen lige nu

at socialdemokratiet mener at medarbejderne i den offentlige sektor bidrager med en utrolig stor værdi og i kraft af vores alt for kønsopdelte arbejdsmarked

kan man også tillade sig her at sende en tak til de overvejende mange kvinder der hver dag gør en kæmpe

danmarks fremtid vores unger en god start på livet og en solid menneskelig og faglig ballast med i bagagen videre frem

sygehuse

gør sosu hjælpere sosu assistenter og sygeplejersker en kæmpe indsats for tryghed pleje og behandling af de svageste ældre og os alle sammen når vi bliver ramt af sygdom jeg kunne nævne flere faggrupper men tiden tillader det ikke så lad mig

værdien for vores samfund af det arbejde de offentligt ansatte udfører kan ikke undervurderes og er bestemt ikke mindre

der udføres i de typiske mandebrancher

hensigtsmæssigt for det første er finansieringen ikke på plads og derfor kan vi selvfølgelig ikke støtte op om

ingen her i salen eller mange andre steder i det ganske danske land

at vi står midt i overenskomstforhandlinger på det offentlige område i disse dage forhandles der bag lukkede døre i forligsinstitutionen for at nå en aftale

et spørgsmål for netop arbejdsmarkedets parter

armslængde fra christiansborg i forhold til de

store dele af ordførerens tale

og vi har behov for et hop

for det andet fordi der er en masse fagforeninger som faktisk har bedt folketinget om at hjælpe til med at gøre rammerne mindre snævre snævre

at forhandlingerne kunne resultere

for al rosen det skal man jo altid huske

tage til sig i en politisk debat hvor det meget ofte er konflikterne og og kanterne

midt i overenskomstforhandlinger som vi gør lige nu det var faktisk i god tid inden og derfor må jeg

der når forhandlede løsninger ja så påhviler der

også selv om det kan være tillokkende at gøre det modsatte

afstand til forhandlingerne der

gøre godt med i vores samfund og vi kæmper jo hver eneste dag for at der skal være ordentlige forhold for de offentligt ansatte når vi kæmper for at der skal være ordentlige forhold i vores velfærd når jeg diskuterer om det er i orden at der fifles med køretiderne i hjemmeplejen så den tid der skulle gå til pleje og omsorg af de ældre bliver ædt ude på vejene

en bredere diskussion end en diskussion om fem milliard

gribe ud af luften og bruge på ligeløn det vil jo være en diskussion

talen og uddybelsen

det det er små ti år siden at i selv stillede spørgsmålet og der fandt i en finansiering

forstå på ordføreren at den finansiering som i fandt dengang vil i hellere prioritere et andet sted så

så høj en prioritet for socialdemokratiet det vil jeg godt høre om som det første

nogen finansiering til det her forslag som jeg kunne vælge at bruge på andre sjove ting det ville være dejligt hvis det var sådan men der ligger ikke nogen finansiering der ligger nogle løse tanker om noget man måske kunne få indført og som kunne give et provenu der kunne dække noget af det her på sigt

man sådan helt seriøst kan stille sig op

den løse finansiering der måske kan lade sig gøre vil jeg hellere bruge på

ikke en ordentlig seriøs politisk diskussion

må gerne høre mig sige at når vi diskuterer ordentlige rammer for de offentligt ansatte når vi diskuterer at anerkende den kæmpe indsats de gør og den kæmpe betydning vores velfærd har for vores samfund i det hele taget ja så mener vi fra socialdemokratiets side at det er afgørende at være villig til at prioritere området økonomisk

i flæsket på den regering vi har lige nu

der er afsat i det her beslutningsforslag så det er jo ikke

finansieringskilde som er ubekendt

svare på den anden del af ordførerens spørgsmål

kønsopdelte udvidede lønstatistikker nu har vi så ikke haft lejlighed til at se hvordan de virker fordi venstreregeringen afskaffede

i nogle vigtige forhandlinger der gør at vi bliver nødt

skridt tilbage men de lokale tillidsrepræsentanter

handler om etablering af en ligelønspulje hvor forslagsstillerne vil have afsat fem milliard kroner til en ekstra lønpulje til de offentlige overenskomstforhandlinger i to tusind og atten formålet med puljen er at mindske uligheden mellem kvinder og mænd men den konkrete udmøntning af puljen foretages af arbejdsmarkedets parter det er jo et meget sympatisk forslag men det er afgørende at vi som folketing fastholder armslængdeprincippet i forhold til overenskomstforhandlinger også set i lyset af at ligelønsudfordringen er

de igangværende forhandlinger i danmark har vi en ligelønslov og hvad betyder den så og hvad siger den den siger klart og tydeligt at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde der tillægges samme værdi stykke tre siger at bedømmelsen af arbejdsværdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer

siddende beskæftigelsesminister der har det lov er lov og loven skal overholdes udfordringen er så gør når loven ikke bliver overholdt og hvordan er det med arbejde der kan tillægges samme værdi det er elementer som vi gerne vil drøfte nærmere men at vi fra folketingets side midt i et meget følsomt forhandlingsforløb skal drøfte et beslutningsforslag om en pulje til ligeløn finder jeg meget problematisk de faglige organisationer

højt prioriteret i overenskomstkravet ved overenskomstforhandlingerne i to tusind og ti blev der så vidt

jeg har forstået nedsat et ligelønsnævn som skulle afgøre sager efter samme model som man kender fra afskedsnævnet samtidig blev ligelønsloven implementeret i overenskomsten jeg har ikke kunnet finde ud af hvor mange sager der er rejst i

mig at blive lidt klogere på hvor mange sager der har

jeg vil gerne indlede med at understrege at vi i venstre har sympati for beslutningsforslaget og at vi i udgangspunktet deler holdningen om at sikring af ligeløn er et samfundsansvar det er dog for os afgørende at vi i bestræbelserne på at sikre ligeløn ikke bryder med den veletablerede danske model den begyndte med septemberforliget i atten ni og halvfems

fungeret lige siden vi taler om noget der er rygraden i vores samfundsudvikling rygraden i den rigdom vi har i dag vi har i danmark en lang tradition for at lade arbejdsmarkedets parter blive enige om løn og ansættelsesvilkår det er en model som vækker anerkendelse anerkendelse rundtom i verden og som flere lande skeler

for inspiration og selv om forslagsstillerne i bemærkningerne

at det forholder sig omvendt vil jeg nu holde fast i at der med forslaget lægges op til et brud med den danske tradition det står vi os ikke godt ved kollektive overenskomster er forpligtende aftaler mellem to parter

at beslutningsforslaget handler om at afsætte en pulje øremærket til ligeløn men at det er forhandlingsparterne der så skal udmønte den altså der er ikke nogen her der har foreslået at man går ind og laver overenskomster eller lovindgreb fra folketingets side det er folketinget som i forvejen fastsætter

tak for det og tak til ordføreren for talen jeg studsede bare over en enkelt

hvis ordføreren og undertegnede sidder og forhandler og vi lige pludselig

mere at forhandle om som vi ikke er tvunget til at udnytte men som vi har

halvfems lavede septemberforliget mellem dsf som

husker rigtigt er lo i dag og dansk arbejdsgiverforening

man enig om at fagbevægelsen

ni og halvfems og den blev først ændret med hovedaftalen

tres det er den model der tilsiger at vi politikere ikke skal blande os i løndannelsen på

pågår der lige nu nogle overenskomstforhandlinger mellem de offentlige arbejdsgivere

den arbejdsmarkedsmodel som vi værdsætter så højt derfor er

i dag men jeg tror at alle her i salen er enige

at man skal have lige løn for lige arbejde uanset køn

fakta for øje især på et område med så stærke følelser men som sagt har jeg stor sympati for baggrunden for beslutningsforslaget nemlig at man skal have lige løn for lige arbejde

der fastsætter at det skal

de offentlige arbejdsgivere er det lyder som nogle

vi offentlige arbejdsgivere er jeg kan svare ordføreren det er jo moderniseringsstyrelsen der sidder og forhandler på arbejdsgiversiden

moderniseringsstyrelsens chef er fru sophie løhde

citerer holde lønudgifterne nede

fire og halvfjerds

hvis i var i tvivl om hvad vi snakkede

foreslår sammen med enhedslisten at folketinget pålægger regeringen at afsætte fem milliard kroner til en ekstra

kvinder og mænd men den konkrete udmøntning af puljen foretages af arbejdsmarkedets parter som er blevet nævnt rigeligt i dag vi fremsætter beslutningsforslaget fordi vi i alternativet er overbevist om at løngabet mellem kvinder og mænd ikke forsvinder af sig selv

der er

god grund til at sætte tempoet op det er adskillige gange vist

procent den forskel har utrolig nok været uforandret i de sidste fem og tredive år og det på trods af at kvinder i dag næsten er lige så meget på

som mændene og at deres uddannelsesniveau i dag ligger højere end mændenes kvinder er ofte ansat i fag som traditionelt er lavere lønnet end mandefag kvinder og mænd tager forskellige uddannelser og de ender i forskellige jobs i den offentlige sektor er mere end halvfjerds procent

for den private sektor kan man typisk tale om kvinde og

vi kan altså godt forklare hvorfor der er lønforskelle i danmark men det bliver problemet jo ikke mindre af man kan stadig spørge hvordan det kan være at det forholder

jeg tænker at der hverken kan være en naturlig eller overnaturlig grund til at mænd

løn end deres kvindelige kollegaer jeg tænker at det hovedsagelig er et spørgsmål om normer og traditioner i familieliv og på det danske arbejdsmarked den gode nyhed er så at det kan vi sagtens lave om på i fællesskab hvis vi altså beslutter os for det her i folketinget arbejdsmarkedets parter har en del af ansvaret for at gøre op med uligheden og det er blevet påtalt utrolig mange gange af nogle af ordførerne det er rigtigt

det er derfor glædeligt at lønmodtagerne og de faglige organisationer i

kvindedominerede fag i de offentlige overenskomster og det på trods af at

betyde mindre til alle

grænser for hvad arbejdsmarkedets parter kan

i folketinget kan vi derfor hjælpe

og derfor foreslår vi sammen med enhedslisten en ligelønspulje det er stadig ikke folketinget der går ind og agerer aktivt i forhandlingerne folketinget udvider bare rammen særlig med kls afvisning af de fælles krav er det afgørende at folketinget viser vilje til handling i forhold til at skabe en reel udvikling mod ligeløn en reel udvikling der ikke

det er afgørende at vi som samfund står sammen i kravet om ligeløn i den forbindelse er det vigtigt at understrege at ligeløn ikke er et nulsumsspil og heller ikke kun kommer kvinderne til gode

høre

gøre nogle bemærkninger i øvrigt om de lønforskelle som vi kender altså det er klart at der er lavtlønnede

at der er højere lønnede mandefag det er i sig selv en uskik

prøve at lave en eller anden strategi til hvordan man kan rejse den type debatter men det er en endnu værre uskik hvis man har samme uddannelse og samme arbejdsfunktion men forskellig løn alt efter hvilket køn man har det burde jo ikke være muligt

det skal den være fordi vi har mange krav til den som borgere

uundværlige i det samfund som vi har i danmark vi kunne simpelt hen ikke undvære alle de medarbejdere der er rundtomkring som varetager rigtig mange opgaver og som på en måde godt

at de er familiens forlængede arm når familien ikke selv kan passe børnene er der nogle der passer dem i en børneinstitution når man ikke selv kan undervise dem

er der nogle der underviser dem i en skoleinstitution og så videre hele vejen op igennem livet

rigtig godt billede fordi det også siger noget om at

når man er familiens forlængede arm

de skaber sammenhængskraft i vores samfund og det er uanset om det er mænd eller kvinder der varetager de funktioner og de opgaver derfor har

beslutningsforslag er lagt frem hvori enhedslisten og alternativet foreslår at vi opretter en ligelønspulje og så afsætter fem milliard kroner til den med henblik på at løfte kvindernes lønninger

sådan med almindelig snusfornuft om jeg så må sige fordi vi i årtier har diskuteret hvordan vi skulle løfte opgaven med lige løn for lige arbejde

og så hopper kæden alligevel lidt af og nu citerer jeg

folketinget som bevillingsgivende instans ved de offentlige overenskomstforhandlinger nøgleaktør

det er så begrundelsen for at lave den pulje og så fortsætter citatet hvis ligelønsproblemerne skal adresseres og løngabet mindskes

den danske model jeg hører omtalt her

er det virkelig folketinget der er bevillingsgivende instans for alle der er ansat i den offentlige sektor

det er det ikke efter min opfattelse

der har vi organisationerne enten i kommunerne eller i regionerne og selvfølgelig er der nogle statsansatte

anden grad sige at det også var folketingets ansvar men ikke på den måde som har med vores overenskomstsystem at gøre

det her tilfælde er det innovationsministeren der har ansvaret for de

medlem af folketinget og regeringen men hun er

så derfor kan jeg ikke sige at jeg er imod at man prøver at løse det her det er jeg ikke

folketinget der sidder og forhandler offentlige overenskomster og det skal det absolut heller ikke

man fik forståelsen af at enhedslisten synes det

en god idé at folketinget gik ind og blandede sig i forhandlingerne det synes vi absolut ikke man skal det vi foreslår

at man øger rammen med en pulje der ikke er udmøntet men som er øremærket til et bestemt formål og så lader parterne udmønte den det gør vi jo bla

fordi en af parterne beder os om hjælp til det de tager det de mangler den sidste hjælp og det som jeg egentlig bare gerne vil have at fru marianne jelved så bekræfter

fru marianne jelved ikke vil bruge den sætning at folketinget er bevillingsgivende instans

folketinget jo alligevel et eller andet sted en finger med i spillet

folketinget der laver finansloven dels fordi

det er politikere der sætter rammen for moderniseringsstyrelsen

sidder og forhandler og det er også folketinget der kan ændre de rammer

principielle plan jo men min opfattelse er ikke at folketinget kan styre moderniseringsstyrelsen eller finansministeriet som sådan

man vil kalde det sit udgangspunkt i det flertal

og det er der kampen skal stå altså hvis ikke fru pernille skipper og enhedslisten og jeg selv og radikale venstre er en del af det flertal

netop de her punkter meget meget

en strategi for hvordan man så kunne bruge den mulige indflydelse for jeg synes jo også

de sidste ti år

forandringer også i den måde den danske model

sige misbruges på i dag

i dag og hvad burde den være det kunne være en fantastisk god debat at tage til efteråret

fru marianne jelved fuldstændig ret for det er jo rigtigt at når regeringen forhandler med udgangspunkt i det flertal det mandat de har i folketinget derfor har folketinget selvfølgelig også noget at skulle have sagt folketinget skal ikke sætte sig inde ved bordet og skal ikke blande sig i hvordan man konkret udmønter og indgår en aftale det

danner jo i sidste ende

mandat som regeringen sidder og forhandler med

fastholde at det desværre ikke er sådan i praksis og jeg tror heller ikke at det

kan få indflydelse på den måde som fru pernille skipper beskriver det

måde skal vi jo afklare hvor magten ligger henne og hvor ansvaret ligger henne og hvem der gør hvad i den her sammenhæng

og tale

fru marianne jelved har en vigtig pointe i sin sidste kommentar om

og ansvar magten synes jeg ligger i

ansvaret synes jeg også ligger hos folketinget ansvaret for ikke at vente en hundrede og elleve år før vi har

jeg synes igen at når vi tænker

handler det jo om at det kommer hele samfundet til gode

det jeg har sagt

et konkret eksempel jeg er jo selv læreruddannet og har været lærer i to og tyve år i folkeskolen da jeg var helt ny som lærer og arbejdede rigtig meget

nogle gange nogle af mine ældre kolleger se lidt mere afslappede ud og så sagde jeg

løn som jeg har for jeg arbejder mere end i gør

og så blev jeg virkelig hånet på lærerværelset sådan sagde man ikke

udtale sig men pointen er alle lærere har den samme løn efter hvor lang tid de har været lærere uanset hvilket køn de har

ligeløn er forudsætning for reel ligestilling

et rigtig vigtigt emne som enhedslisten sætter fokus på her til gengæld er jeg også enig med fru marianne jelved

for en ret alvorlig situation om få uger risikerer vi nemlig at hele det offentlige danmark

lukker nederst jeg kan ikke huske at vi tidligere har stået i så alvorlig en situation som jo er opstået på trods af at alle har spillet efter de regler som gælder i den danske model organisationerne har fremsendt deres krav og har indgået en historisk musketered som ikke er set før det har har de gjort fordi erfaringer fra de seneste ti års overenskomstforhandlinger har vist at sammenholdet er nødvendigt og vigtigt det betyder også at en og halvtreds organisationer har prioriteret at lærerne eksempelvis skal have et overenskomstaftalt arbejdstidsregelsæt at de statsansatte skal have en betalt frokostpause at der skal afsættes en pulje til ligeløn og ikke mindst at de offentligt ansatte generelt skal have et lønløft som kan mærkes efter flere meget

overenskomstforhandlinger de offentlige

arbejdsgivere spiller sådan set også efter reglerne de spiller bare efter regeringens regler hvor et meget større råderum skal bruges på skattelettelser og lavere bilafgifter i stedet for

samfundets kernetropper og til velfærd og med udgangspunkt i forhandlingerne er mere fleksibilitet også sat på dagsordenen

også vil resultere i meget mindre kontinuitet kort sagt brikkerne er på plads og man er hurtigere end normalt nået til et punkt hvor begge parter overvejer det næste træk for at undgå at blive sat skakmat alle holder vejret for situationen vidner ikke kun om uenige parter situationen vidner også om at den danske model i forhold til de offentlige forhandlinger er skrøbelig

hunden i et spil kegler at vi skal behandle det her forslag i dag enhedslistens og alternativets forslag er ikke kun upræcist det er ærlig talt også utidigt

jeg skal ikke kloge mig på hvorfor de ikke har fremsat kravet men det er sikkert og vist

lige nu ligger på bordet i forligsinstitutionen er de krav som henholdsvis organisationerne og arbejdsgiverne har lagt på bordet

at folketingets partier efter forgodtbefindende kunne spille forskellige forslag ind på forligskvindens bord ville det unægtelig ikke gøre noget godt for den stilling som parterne har indtaget på spillebrættet

og er fem milliard kroner overhovedet nok

det offentlige område eller skal pengene også dække den kønsbestemte ulighed som er på det private arbejdsmarked og som de artikler som enhedslisten henviser til

det fremgår også tydeligt af de artikler der henvises til

radikale ordfører også nævnte at den kønsbestemte ulighed også ses inden for samme fag et citat

eksempelvis tjener en mandlig sygeplejerske omtrent to hundrede og ni og halvtreds kroner i timen mens hans kvindelige kolleger må nøjes med atten kroner mindre i timen forskellen opstår primært grund af den lokale løn den ulighed er udtalt på rigtig mange fagområder og løsning kunne jo være at foreslå den lokale løn afskaffet men det forslag er heller ikke fremsat

ind eksempelvis at løn i den offentlige sektor forhandles i procenter i stedet for i kroner det øger hele tiden forskellen mellem de lavestlønnede og de højestlønnede både inden for det samme fag

at den hierarkiske lønindplacering af kvinder og det er nok i virkeligheden

tidernes morgen hvor man gik fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse også spiller en rolle i forhold til det kønsbestemte arbejdsmarked

en drøftelse i ligestillingsudvalget med henblik på en afdækning af hvad det er for nogle håndtag der skal drejes på hvis vi skal lykkes med ligeløn både på det offentlige område

reel ligestilling forudsætter ligeløn

for resten gerne benytte lejligheden til at opfordre regeringens forhandlere til at de får

jo fuldstændig ret i at ligelønsspørgsmålet er komplekst og at der skal mange håndtag til jeg tror at

at sige at ét drej på én knap er fuldstændig ligegyldigt fordi der er tusind knapper der kan drejes på

så kommer vi jo aldrig nogen vegne

er vist det man kalder en afledningsmanøvre spørgsmålet om om det også skal dække det private arbejdsmarked må

det sjovt nok ikke er det der er foreslået der er foreslået en pulje

offentlige hvor der er mange lavtlønnede kvindefag

de mange fagforbund der har opfordret os til at stille det her sagde at det var det der var brug for

af sundhedskartellet af foa af bupl af

repræsenterer de kvinder

på det der foregik i to tusind og otte og det der foregår i to tusind og atten i to tusind og otte

til social og sundhedspersonalet og det var en del af selve overenskomstforhandlingerne spillet ind i overenskomstforhandlingerne det lå på arbejdsgiverens bord

de offentligt ansatte kvinder fordi der manglede noget ligeløn

i overenskomstforhandlingerne der er fremsat et forslag som en og halvtreds organisationer er enige om i forhold til en ligelønspulje

fået henvendelsen fra de offentligt ansatte

har selvfølgelig også har stillet det spørgsmål

det her forslag i fællesskab er det dækket ind af musketereden det er ikke fremsat i overenskomstforhandlingerne

det kunne der jo godt være den forklaring på at organisationerne har prioriteret lige præcis de forslag som nu også er essentielle i

jo en del af kravene at man vil hæve ligelønnen

de offentligt ansattes organisationer der har bedt folketinget om om man ikke godt vil

skal stilles ved forhandlingsbordet og at de en og halvtreds organisationer har prioriteret nogle forslag sammen så det giver ikke mening at vi som folketing

at vi stille et forslag

prioriterer det her frem for noget andet

det er rigtig vigtigt at de for eksempel får

overenskomstaftalt arbejdstidsregelsæt

også ligeløn er et samfundsansvar

rigtig mange ordførere som allerede har påpeget fra den her talerstol og det er

måske også den vigtigste præmis

ligelønsproblematikken men absolut ikke alt måske er det lidt meget at sige at der er tusind andre knapper der skal drejes på men der er i mange andre knapper der også skal drejes på før

hvor der arbejder flest mænd er et veldokumenteret faktum

den tjenestemandsreform som der også blev

de kvindedominerede fag blev placeret lavt i lønhierarkiet i forhold til fag der var domineret af mænd

argumentation at kvinders lønindtægter jo bare var et supplement til familien det var var manden der skulle forsørge familien så det var en form for lommepenge og derfor skulle kvinder ikke lige så meget i løn det lyder absurd men

men faktisk for at forsørge sig selv og

enige om at det arbejde som især kvinder

for sammenhængskraften

at vores private virksomheder kan køre rundt og tjene penge fordi de

ansatte kan få passet deres børn mens de går på arbejde

ikke altid blevet når enhedslisten sammen

en idé vi har grebet ud af den blå luft vi har fremsat forslaget fordi en lang række fagforeninger for blandt andet sygeplejerskerne pædagogerne sosu assistenterne jordemødrene fysioterapeuterne ernæringsassistenterne bioanalytikerne socialpædagogerne handicaphjælperne portørerne

de står med et uløseligt problem

på det som jeg synes er et velfortjent lønløft til de kvindedominerede fag som også ofte er de lavtlønnede

er enige i at nu er det deres tur efter mange år med nedskæringer og dårlige arbejdsforhold i det offentlige og med løntilbageholdenhed er der så råd til det ja selvfølgelig er der råd til

statsministeren står nærmest uafladelig hvor han kan komme til det og praler af

det går for den danske økonomi regeringen havde selv et ønske om at bruge tre og tyve milliard

og nu har vi så et forslag her om at bruge fem milliard

at afsætte den her pulje ville være at blande sig

i de overenskomstforhandlinger der foregår for det første er det ikke et nyt forslag det er faktisk et forslag som vi

fra andre partier dansk folkeparti socialdemokratiet og sf stillede tilbage i to tusind og syv

fordi man ønskede at fremme ligelønnen

vi nu som de gjorde dengang at det

som er øremærket til formålet men som parterne ved forhandlingsbordet konkret udmønter

hvem der skal have hvilke lønstigninger det er op til parterne

bare sige at

have en holdning til fra folketingets side

fået for lidt med tillægsordene vil jeg sige

misbruge den danske model og gemme sig bag den

på det offentlige arbejdsmarked at arbejdsgiverne for eksempel taber penge på en strejke eller en lockout som det er

fuldstændig klare adskillelse af det politiske og dem som sidder og forhandler

det er moderniseringsstyrelsen som gør det for arbejdsgiverne i det offentlige chefen for moderniseringsstyrelsen er politiker dem der sætter de økonomiske rammer er politikere dem der skriver hvordan moderniseringsstyrelsen skal udføre den opgave det vil sige med det klare formål at holde lønnen nede er politikere dem der stemmer om der skal lockoutes i regionerne eller kommunerne er politikere

fra socialdemokratiet og regeringspartierne og stemt for en lockout det samme er sket

arbejdsgiver vi vil være på det offentlige område og derfor kan vi selvfølgelig også godt sige fra folketingets side

bestemme at i skal bruge den her pose penge

til at løse noget af ligelønsproblemet hvis parterne ved forhandlingsbordet har lyst til at bruge den til det

være en bestemt form for arbejdsgiver

at være den arbejdsgiver der bare lockouter mange tusinde offentligt ansatte og forsøger at presse citronen så meget vi kan og nægter dem lønstigninger lige meget om der er råd til det eller om det er fair

vi kan også godt vælge at være den anden form for arbejdsgiver og det er jo blandt andet derfor enhedslisten

stemte imod lockouten

mene at det her forslag er præcis det samme hvis vi vedtager det

at det offentlige skal være en form for arbejdsgiver som også godt

hvad der skal ske i forhandlingerne selvfølgelig ikke

og det er at alle herinde faktisk

og jeg og jeg vil særlig glæde mig over at ministeren og venstres ordfører har sagt

ikke bare et spørgsmål om at der er nogle kvinder der vælger nogle lavtlønnede fag det er faktisk en strukturel ulighed

noget vi kan gøre noget ved så er vi ikke altid enige om

sf er fuldstændig enig i at ulige løn er et strukturelt problem omvendt synes vi det er at blande sig i forhandlingerne når

de ligger i forligsinstitutionen der er lukket

at arbejdsmarked

kurer og transport af bagage har en lønforskel på halvfems kroner mellem mænd og kvinder

udtryk for at der også er problemer andre steder det er også derfor at jeg i min ordførertale

skal vi så ikke bare løse det problem vi har lige her

i almindelighed og jeg er enig i at tidspunktet bare er så dårligt valgt

for nogle måneder siden så havde der været en anderledes debat tænker

vi ikke skulle gøre det her til en debat vi måske

jeg tror at ligelønsdiskussionen er en diskussion som

skal foregå konstant

uden at overdrive hvis vi skal have gjort noget ved

vi går ofte i ring i argumentationen derfor er jeg måske også lidt ked af at sf som ellers er min partner in

ender med at støtte det her forslag

jeg synes ofte at vi bliver skudt i skoene at hvis vi

at løse en ting herovre så skulle vi løse noget andet derovre først og så videre

jeg er fuldstændig enig med fru kirsten normann

at man ikke fra sfs side vil stemme for det her forslag fordi man slet ikke vil blande sig i hvad rammen er for forhandlingerne

fru may britt kattrup kender har to to dele den ene del handler om

handler om lige løn for arbejde af samme værdi og det der er et af de helt afgørende problemer på det danske arbejdsmarked er at den sidste del

ikke fordi vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked som det hedder hvor

der er mange fag som er domineret af det ene køn og der får de mandlige fag simpelt hen bare en højere løn selv om de for eksempel har den samme uddannelseslængde

en sosu assistent og en svejser som begge har en kort uddannelse og arbejder i fysisk meget

fordi den del af ligelønsloven der hedder arbejde af samme værdi

foldet ordentligt ud i praksis og noget af det som jeg mener vi

hvorfor en kvindelig rengøringsassistent som

end en en mandlig kollega med tilsvarende uddannelseslængde som arbejder

socialdemokratiet kæmper for lige muligheder det har vi altid gjort det er kampen mod den negative sociale arv det er kampen for gratis uddannelser og for fri og lige adgang til sundhed og det er kampen for ligestilling

jeg behøver ikke at bruge mange ord på at gentage hvordan vi ønsker

genindføre de udvidede kønsopdelte lønstatistikker som

desværre afskaffede når det kommer til barsel og tid sammen

jo ikke bare betyder at rigtig mange fædre går glip af den første tid sammen med deres nyfødte barn

derfor har vi fra socialdemokratiets side foreslået at ligestille den to og tredive ugers fælles forældreorlov så mor og har lige gode muligheder for at dele orloven som det passer dem i dag ligger alle to og tredive uger som udgangspunkt hos mor det vil vi ændre på så forældrene som udgangspunkt har seksten uger hver med mulighed for helt frit at overlevere så mange af de seksten uger til den anden forælder som man ønsker jeg vil også nævne kampen for sorgorlov til fædre det er vist lidt kendetegnende for den her debat som er den første af den slags for mig at det bliver lidt sådan en buket af ting vi diskuterer og en af dem jeg altså vil nævne er kampen for sorgorlov til fædre en kamp der har varet i flere år og som vi har kæmpet

andre gode kræfter mod den helt åbenlyse urimelighed at når et par oplever den tragedie at miste et spædbarn ja så har det kun været moren har haft ret til fjorten ugers orlov til at bearbejde sorgen

fædreorlov og ingen yderligere ret til sorgorlov det har vi heldigvis fået rettet op på

i høj grad også international i usa har trumpregeringen genindført den såkaldte global gag så internationale organisationer ikke længere kan få økonomisk støtte fra usa hvis de tilbyder at informere om eller henviser kvinder til abort

at regeringen er gået så aktivt til værks her

mindre begejstrede når det kommer til fns verdensmål og regeringens ligestillingstilgang til dem ligestilling er verdensmål nummer

vi i socialdemokratiet godt undre os over at man har valgt en indikator i danmark som drejer sig om arbejdsmarkedsdeltagelse for her ligger vi jo i danmark allerede i front med en af de højeste erhvervsfrekvenser for kvinder ved at vælge netop det mål må man sige at regeringen i den grad springer over hvor gærdet er lavest og det er for uambitiøst

den nydanske kvindekamp har en flok seje kvinder med indvandrerbaggrund selv kaldt det den nye frihedskamp kalder vi det i socialdemokratiets nye

mange navne man kunne også forstå på ligestillingsministeren her for få uger siden da vi fejrede kvindernes kampdag den ottende marts at ministeren mener at

er afgørende og ministeren har også andre kollegaer der ikke forspilder en mulighed for at dundre imod manglende ligestilling i de etniske miljøer

dagsorden fylder så meget i regeringens ord

den ikke fylder mere i regeringens handlinger

så er der for mange af dem der begynder i en muslimsk friskole i stedet for en helt almindelig dansk folkeskole

social kontrol over for disse piger ja mit bud er at et af de steder er de muslimske friskoler som den borgerlige regering nu gennem flere finanslove har øget tilskuddet til regeringens ord går altså her

og deres politik trækker i den modsatte hvis en kvinde fra et etnisk minoritetsmiljø opsøger et krisecenter fordi hun har været udsat for vold

så bliver hun alt for ofte mødt af en afvisning på grund af pladsmangel også her mangler vi handling fra regeringen så har vi regeringens så stort opslåede ghettoudspil for en måned siden kunne danskerne se en lille hær af regeringens ministre rykke ind i mjølnerparken for at præsentere et udspil som skal bekæmpe parallelsamfund her ville det jo mildest

de mange nydanskere der deler de danske værdier og som mere end noget andet gerne vil leve frit i vores samfund men som bliver forhindret i det af deres familier og de miljøer de er en del af derfor har vi også i vores udlændingeudspil foreslået en række indsatser i kampen mod negativ social kontrol konkret har vi

at lovgivningen skal tage hensyn til børn og unge ikke forældrene hvis børnene har fortalt om social kontrol

derfor vil vi give myndighederne bedre mulighed for ikke at inddrage forældre og netværk hvis det er til fare for barnet eller strider imod barnets tarv vi vil også undersøge anbringelse i indvandrerfamilier

at der sker meget få anbringelser af børn i indvandrerfamilier

de børn der anbringes typisk bliver det meget sent når de er blevet teenagere

meget få underretninger fra de muslimske friskoler det tyder på at myndighederne er mere tilbageholdende med at gribe ind i indvandrerfamilier

undersøgt og gjort noget ved hvis pilen peger tilbage på danske myndigheder

exitprogrammer etableret hvis man som ung med indvandrerbaggrund udsættes for social kontrol ja så skylder vi som samfund at stå klar med hjælp og støtte til at bryde ud det kan blandt andet ske ved at få anvist en ny bolig få tilbud om uddannelse videreuddannelse eller job en mentor derudover skal de unge mennesker der er hårdest ramt have bedre mulighed for at blive beskyttet eksempelvis ved at få udleveret overfaldsalarm eller skifte identitet vi har foreslået bedre adgang til krisecentre og at der skal være midler nok til at løfte centrenes opgave med at beskytte de kvinder

hos de mænd og familier der har mishandlet dem

vi kæmpe for det princip at religiøse særhensyn skal vige for demokrati og ligestilling selvfølgelig skal det være sådan i danmark at vi tager hensyn til hinanden men hensynet går for vidt når seksualundervisning tilpasses et religiøst mindretal eller når en mandlig livredder ikke må være til stede under svømmeundervisning for piger

afgørende at det ikke er de enkelte institutioner og offentligt ansatte der skal stå alene med kampen for at demokrati altid er overordnet religion kampen mod social kontrol er en kamp for ligestilling den måske vigtigste vi står med lige nu og den vil vi socialdemokrater forfølge på tværs af ressorter og ind bag de store ord fra regeringen så

formulerede mig rodet det skal jeg ikke afvise det kan

orlov som i dag i udgangspunktet tildeles moren der mener vi at

seksten uger til moren og seksten uger til faren så skal man så frit kunne fordele dem som man vil

er jo i høj grad en automatik i den måde tingene foregår

dansk delegation herunder vores ligestillingsminister fru karen ellemann danmark brugte blandt andet sin stemme til at fremhæve kvinders ret til at bestemme over egen krop og vigtigheden af at have seksualundervisning hver dag dør otte hundrede kvinder på verdensplan på grund af graviditet og fødsel

stor mytedannelse både i udviklingslandene og lande i den vestlige verden hvor mange tror at fordi man lærer unge om sikker sex

skal turde tale om seksualitet og kroppe også med lande hvor synet på kvinders seksualitet er anderledes jeg er blandt andet rigtig glad for at vi også har uge sex herhjemme i danmark som sex samfund står for

at kvinder har en jomfruhinde der springer første gang de har sex kvinder bliver slået ihjel rundtomkring i verden hvis man ikke kan vise

efter bryllupsnatten og det er selvfølgelig en myte vi skal bekæmpe internationalt er der heldigvis kommet øget fokus på kvinders rettigheder metoobevægelsen har også medvirket til øget fokus i danmark har vi kæmpet rigtig mange år for ligestilling og det er utrolig vigtigt at alle har lige muligheder uanset køn vi skal værne om den enkeltes ret til at udtrykke sig og udfolde sig ligestilling betyder at alle uanset køn seksualitet eller kønsidentitet skal have frihed til at være dem de er også når emnet for nogle er lidt for ømtåleligt betyder det så

på ligestillingsområdet i danmark nej det gør det ikke jeg så for nylig en nyhedsudsendelse hvor en journalist var taget til vollsmose på en café hvor mænd og kvinder ikke sidder sammen journalisten spørger om han må sætte sig og kvinden i fjernsynet siger og jeg citerer jo du må gerne være her for du er et hvidt menneske så du ved nok ikke

men følger hurtigt op nej teknisk set må du ikke være her kvinder skal være her og mænd skal være der siger hun og peger op foran i cafeen mænd og kvinder sidder ikke sammen for sådan er vores lov og sådan er vores regler i danmark har vi ikke love og regler der forbyder mænd og kvinder at sidde sammen på cafeer og vi skal som land ikke finde os i parallelsamfund negativ social kontrol undertrykkelse af køn eller genopdragelsesrejser

skal vi som land sige fra over for vi skal ikke acceptere at der i danmark er parallelsamfund hvor ligestilling er sat ud af kraft indvandrere og efterkommere herunder de unge skal også selv tage opgøret med forældrenes

og vi skal som samfund støtte dem ved at insistere på at debattere og oplyse om deres muligheder og rettigheder i danmark vi ønsker ikke religiøse særhensyn jeg husker også stadig tv udsendelsen moskeerne bag sløret hvor vi så en massiv undertrykkelse

eller tage sig et arbejde mange af disse kvinder er underlagt en religiøs og negativ social kontrol der udspringer

flere får råd og vejledning i at de ikke må blive for danske og det kan have fatale konsekvenser for mange af de unge der lever med en splittelse mellem to regelsæt det fører til konflikter i familien og gør at mange unge må flygte fra deres familie i danmark har vi oprettet tophemmelige steder

skjulte opholdssteder for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omfattende negativ social kontrol æresrelateret vold tvangsægteskaber eller trusler herom der er hjælp at hente i det danske samfund i danmark har man friheden til at vælge sin partner og til at

åben om sin seksuelle orientering eller kønsidentitet der er ni og halvtreds procent af de indvandrerkvinder der bor i et område med en høj koncentration af beboere med

vælge sin egen kæreste eller ægtefælle og næsten fire ud af ti indvandrere og efterkommere mener at manden er familiens naturlige overhoved blandt personer med dansk oprindelse er det hver tiende og det er jo alt for mange vold i nære relationer er noget vi har haft stort politisk fokus på og vi lavede

million kroner til indsatsen i to tusind og sytten og den indsats er noget vi skal følge op på ligestillingsudvalget har også haft indkaldt justitsministeren i samråd i januar om psykisk vold og justitsministeren lovede på samrådet at der også her vil komme et lovforslag om at lave en særskilt paragraf i forhold til psykisk vold og der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe der er i gang med en proces

for volden og det ikke kun den fysiske det er også den psykiske som jeg også tidligere har sagt netop den usynlige vold og der er mange former for vold der er også seksuel vold materiel vold økonomisk vold og det er noget vi

menneskehandel er også en stor udfordring og der er behov for en stabil og fleksibel indsats der løbende kan tilpasses udviklingen derfor har vi inden for rammerne

afsat midler for to tusind og nitten til

en og tyve og der har vi allerede nu fastlagt en handlingsplan i danmark er syv hundrede og en og tredive personer

syv og firs procent af de vurderede ofre for menneskehandel i i danmark er kvinder

millioner mennesker er ofre for tvangsarbejde herunder menneskehandel på verdensplan og så er der jo så alle mørketallene som vi ikke kender noget til vi har også haft en stor debat om kvindekrisecentrene blandt andet har om der er pladser nok og det er også et emne vi har taget op i ligestillingsudvalget og har haft samråd om vi skal sikre

og vi skal heller ikke glemme mændene der er også trettentusind mænd som årligt udsættes

psykisk vold af en nuværende eller tidligere partner og de fleste af dem søger ikke hjælp

i dansk folkeparti det er blandt andet en stor mærkesag for os

bliver reelt ligestillet med kvindekrisecentrene også i forhold til finansieringen

sort på hvidt at man i en kommunalbestyrelse skal tilbyde midlertidigt ophold til kvinder

børn som har været udsat for vold og trusler men der står altså ikke noget om mændene det synes vi selvfølgelig ikke er rimeligt

vi har i hvert fald flere gange rejst problematikken også i forhold til satspuljekredsen og det er selvfølgelig noget vi

skal ligestilles med kvindekrisecentrene der er rigtig mange ting at tage fat på og der er også rigtig meget arbejde som venter blandt andet

nu en høring om bloddonation i forhold til homoseksuelle vi har haft seksuel chikane på dagsordenen og jeg synes jo

det her er min første redegørelsesdebat som ligestillingsordfører og jeg vil i den forbindelse gerne takke ministeren for en rigtig god en af slagsen

kommet på et så ambitiøst hold både hvad angår ligestillingsarbejdet herhjemme men også i udlandet

indtil videre på den rejse var at sidde i fn

i et så tungt system som fn systemet så det her betyder noget dagens redegørelse mener jeg giver et tydeligt indblik i den stærke indsats vi med ministeren i spidsen yder på ligestillingsområdet vi er kommet utrolig langt hvad angår ligestilling i danmark og i dag tæller lige muligheder som et af de vigtigste principper i dansk selvforståelse det er vel det vi er

grundloven omkring første verdenskrig hvor vi

det vigtigste skridt i vores lands seneste historie mod at blive dem vi er i dag men lige muligheder skal også veje tungt i de udsatte boligområder hvor andelen af beboere af anden etnisk herkomst er høj og det gør de langt fra i dag de fleste forældres højeste ønske er at deres barn bliver sund og rask i visse kulturer er det bare ikke

det bliver en dreng eller en pige her mener man at piger er mindre værd og drengene i disse kulturer

har andre vilkår i de lande som ikke ser sådan på det

kvinder af anden etnisk herkomst bliver man meget trist til mode over for dem skal vi gøre det fuldstændig klart at vi ikke accepterer parallelsamfund hvor kvinder bliver undertrykt og hvor piger i særdeleshed udsættes for social kontrol af deres familier der findes ikke meget ligestilling i skyggen af en burka eller en niqab i danmark er vi født med lige muligheder uanset køn og seksuel orientering eller kønsidentitet

der ikke kan gradbøjes efter religiøse eller kulturelle overbevisninger derfor glæder det mig at regeringen vil fortsætte indsatsen mod negativ social kontrol og manglende ligestilling i minoritetsmiljøer

de problemstillinger der personligt ligger mig mest på sinde selv om der er en hel buket af dem heldigvis er der flere unge med minoritetsbaggrund der blander sig i debatten og siger fra vores fornemste opgave er derfor

udleve deres liv og få den personlige frihed vi andre tager for givet herhjemme noget andet der er forældet er erstatningssummen til ofre for sexchikane omfanget af hele metoobevægelsen har hjulpet os med at få fokus på det her område

at problemet med sexchikane

som burde være naturligt nemlig at leve og arbejde i

personlig målsætning at få godtgørelsen til ofre for sexchikane sat kraftigt i vejret

i fn med ligestillingsministeren så havde jeg et andet da jeg sad i det samråd og hørte beskæftigelsesministeren give udtryk for at det ville man straks gøre noget ved det viste sig nemlig at erstatningssummen til ofre for sexchikane ikke har ændret sig de sidste fem og tyve år godtgørelsen står altså på ingen måde mål med den pris der bliver betalt som offer på den baggrund er det godt at kvinden føler at hendes rettigheder bliver taget alvorligt af en blå regering erstatningen for sexchikane er somme tider takseret helt ned til otte tusind kroner

blive oplyst om at der bliver indgået en række forlig på det her område og ofte hører man den historie

problemer med seksuel chikane på arbejdspladsen som de fremtidige godtgørelser forhåbentlig får sat en stopper for

er danmark dog et af de mere ligestillede lande i verden blandt de mest ligestillede overhovedet frihed og frisind er grundlæggende værdier i vores samfund og jeg ved at mange finder vores værdier misundelsesværdige

det vigtigt at vi ikke tager dem for givet men kæmper for at værne om dem jeg har i min dialog med mange på min korte rejse indtil videre hele tiden mødt forståelse hvad enten jeg sad i kvinfo og snakkede om det eller

hos ligestillingsministeren eller med hk alle der er aktører på det her område vil det samme

men man har den klare fornemmelse at vi vil det samme sted hen det er så utrolig vigtigt

også vigtigt at vi bruger vores gode ry og rygte til at kæmpe for kvinders rettigheder og ligestilling globalt det er ikke kun herhjemme der er en opgave at løse ligesom mange af jer der sidder her i salen i dag

fns kvindekommission og dagene i new york har kun bekræftet mig i vigtigheden af danmarks internationale indsats for kvinders rettigheder samtidig har turen givet mig fornyet håb for verdens kvinder da viljen til at styrke ligestillingsindsatsen globalt har været helt tydelig i den her forbindelse denne politiske vilje er også at finde i fns sytten verdensmål som danner rammen for den globale udviklingsindsats frem til

med hele fem mål om ligestilling det tegner godt i hvert fald som ambitioner jeg håber også at det bliver til virkelighed selv om vi er nået langt på ligestillingsområdet herhjemme

selvfølgelig satser på at blive større end venstre næste gang ikke

med at rose ministerens

deler den grundlæggende analyse

at de kønsforskelle som resulterer i ulighed i høj grad er noget som er kulturelt og historisk betinget for eksempel det kønnede uddannelsesvalg det kønsopdelte arbejdsmarked ulige fordeling af barsel og så videre

et resultat af nogle bestemte forestillinger om køn

men når vi siger og jeg

så er det jo fordi det er så vigtigt at vi får slået fast gang på gang at den ulighed er menneskeskabt og dermed også noget som vi kan gøre noget ved

køn er et kulturelt fænomen

er noget der kan rettes op på gennem dialogmøder og oplysningskampagner selvfølgelig er

også nogle økonomiske og nogle strukturelle problemer som vi langt hen ad vejen har nogle politiske redskaber til at løse

så selv om jeg deler den analyse som redegørelsen bygger på synes jeg også at

påpege de ting man synes der mangler så ros til det der ligger men hvad er det så jeg synes

der mangler to ting vil vil jeg gerne lige tale om

er uligeløn det har vi lige haft en debat om men jeg synes alligevel at jeg vil tage en runde mere

er det begyndt at blive kaldt som skyldes valg af job

på magisk vis er uforklarlige

det er det det er det er en økonomisk ulighed

det gælder både den der er

at at kvinder mister omkring tyve procent af deres livsindkomst per barn

det desværre kan forklares med køn ved debatten sidste år blev der efterspurgt nogle konkrete redskaber til

ulighed til livs jeg jeg synes at

kunne rette op på noget af uligelønnen i den offentlige sektor jeg synes også at den islandske ligelønsmodel

er blevet kaldt hvor virksomhederne altså bliver pålagt at dokumentere at de faktisk udbetaler ligeløn

er noget man bør lade sig inspirere

lige barselsrettigheder mellem mor og far er noget vi forsømmer at tale om

lige rettigheder til far og mor det ville

svært ved at forstå hvorfor vi ikke snart

og jeg bliver også noget bekymret når vi begynder at tale om det som noget der ikke kan forklares eller noget som bare er en forskel der er en reel ulighed og det er meget forklarligt

også noget som vi kan ændre på det andet jeg gerne vil tale om som jeg synes mangler i redegørelsen fra ministeren

vold mod kvinder og så vil jeg gerne igen problematisere et skift der er sket i måden vi taler om problemet på

at tale om partnervold som et kønsspecifikt problem altså et et problem som rammer kvinder langt hårdere end mænd

et problem der slet ikke handler om køn

mænd og drenge der udsættes for vold

jo ikke fordi jeg vil prøve at påstå at der ikke er mænd og drenge der udsættes for vold

og de skal have hjælp og jeg vil også gerne understrege at jeg ligesom

dansk folkepartis ordfører er meget enig i at det er vigtigt at vi har mandekrisecentre og pladser nok på dem ingen tvivl

men det bekymrer mig altså at vi ikke nævner den kønsmæssige slagside der er

og når man ikke taler om den kønsmæssige slagside

tror jeg altså at det mudrer billedet af

det nævnes ikke i redegørelsen at i en og tres procent af henvendelserne på landets krisecentre har måttet afvise på grund af pladsmangel

et meget konkret problem som skriger på handling her og nu især fordi vi ved at det er i det øjeblik en kvinde faktisk prøver på at forlade en voldelig partner at hun havner

den forbindelse er rapporten fra grevio der udkom i november sidste år det er en

uafhængig ekspertgruppe der monitorerer de lande som har ratificeret istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder det er en

i to tusind og fjorten deres rapport er slet ikke nævnt

ministerens redegørelse og det ville jeg ellers mene var ret nærliggende når man nu skal gøre status over ligestillingen i danmark men ud over forslaget om at indskrive psykisk vold i straffeloven og det skal regeringen

det er meget vigtigt at alle har adgang til uddannelse job det offentlige rum og i det hele taget alle de ting som vi i danmark tager som selvfølgeligheder man skal selv kunne bestemme om man vil gå til fritidsaktiviteter selv vælge arbejde kæreste og ægtefælle og den lige adgang skal gælde uanset køn etnicitet religiøs overbevisning eller seksuel orientering ligestilling og personlig frihed er helt basale værdier i et demokratisk samfund og alle som bor i danmark bør respektere disse værdier

miljøet oplever ikke altid ordentlig respekt fra det omkringliggende samfund

who systemet så transkønnede ikke længere står under koden for sindslidende hvilket jo er helt absurd at de overhovedet nogen sinde har

rettigheder i behandlingsvejledningen fra sundhedsministeriet

i etniske minoritetsmiljøer ses der negativ social kontrol og manglende ligestilling

på dette område fortsætter og der gode initiativer i gang ligestilling mellem kønnene skal ikke kun have fokus på kvinders rettigheder i danmark er der områder hvor mænd er dårligere stillet end kvinder

med børn familie og skilsmisse har mænd en ret dårlig retsstilling det kan blandt andet fremhæves at børnechecken helt automatisk sendes til mor

engang informeret om det og i forbindelse med skilsmisser og forældreret

et skævt

men jeg ved ikke om fru pernille skipper

går jeg og liberal alliance i hvert fald ikke ind for

ligestilling er også at respektere de beslutninger som mennesker tager for

føler sig krænket i visse tilfælde

droppet fordi andre mennesker mener at det er nedværdigende og diskriminerende men i virkeligheden gør man så kvinden til et offer og man taler ned til hende og udstiller hende som svag så svag at hun ikke selv kan sige fra og træffe egne valg det mener jeg er diskriminerende og nedladende

har intet med kampen for kvinderettigheder at gøre

en dårlig idé at spille klog på andre kvinders vegne jeg tror godt at den enkelte kyssepige eller nummerpige

kvinde og samtidig have lyst til at uddele et kindkys eller vise sin krop frem

med hensyn til jomfruhinden

er helt ufatteligt at det har været muligt at bilde en hel verden ind at der findes en jomfruhinde

det vigtigste i den sag er at kvinder kan blive slået ihjel hvis de har haft

at en kvinde har haft sex før ægteskab og i øvrigt

regeringspartiet liberal alliance mener der er ulige mellem mænd og kvinder i skilsmisselovgivningen og jeg spørger så konkret fordi jeg selv og en hel masse andre

og forhandler reglerne på

forældreansvarsområdet og vi støder hele tiden ind i den her myte om at der skulle være en kønsulighed i de regler

socialordfører og som har

jeg kender ikke den præcise paragraf eller lovgivning men jeg mener

at det ser man jo igen og igen

som ordføreren står og siger på talerstolen og det fremmer et billede af at vi har en lovgivning som ikke

delt forældremyndighed i danmark

og begge forældre har mulighed for

bare et kort et kort spørgsmål til ordførerens kommentar om kyssepiger

skulle eksistere længere jeg må spørge om

det jo er i i den henseende at kvinder bliver seksualiseret og objektiviseret og

forstærke sådan nogle stereotyper længere der var også en af kyssepigerne der var blevet knebet i bagdelen

den sags skyld man skal ikke nedgøre hinanden på nogen områder men jeg mener at kvinder i et moderne samfund er stærke nok til selv at tage stilling til om

vil være kyssepiger eller nummerpiger eller side ni piger eller hvad det nu skulle være jeg mener at vi kvinder i et veludviklet samfund med uddannelse selv godt kan afgøre om vi vil

ordføreren jeg har brug for som mand og som far ikke at forstærke nogle stereotyper over for min datter så hun oplever at det bedste hun kan blive brugt til i forhold til et cykelløb

rettigheder man varetager hvis man siger at kvinder ikke må være kyssepiger hvis de gerne vil være det

varetage kvinders rettigheder for hvis en kvinde gerne vil

skal hun have ret til det det er den ene ting den anden ting er

have nogle tanker om

at det er en en fin ros også at til ministeren for at være gået ind i den diskussion

det er en myte som det er lykkedes at internalisere helt ind i kvinder selv

en rigtig kvinde er som gør

slet ikke noget der hedder man kan jo ikke bebrejde nogen at vi videnskabeligt er blevet bildt

snak om jomfrumyten

ikke har haft de samme dramatiske konsekvenser men ikke desto mindre

at vi har et moderne stabilt samfund hvor vi er veluddannede og så videre det lyder jo meget godt og gid det var sådan

der var den samme frihed for alle i det her land men jeg vil her i første runde spørge om ordføreren ikke anerkender at der er nogle miljøer der er nogle subkulturer der er nogle parallelsamfund hvor det ikke er sådan og hvor piger og drenge ikke er lige meget værd

hvor der er nogle unge i dag der oplever ikke

træffe valg i deres liv hverken de store valg uddannelse

flytte hjemmefra eller de små valg hvilken musik må man høre hvad for noget tøj må man gå i hvad for nogle venner må man have

ses der negativ social kontrol og manglende ligestilling det er danske demokratiske værdier

kom omkring i min egen ordførertale hvis man nu anerkender det fra ordførerens side og

at rose de elementer som vi ser som positive

det positivt at redegørelsen rummer en anerkendelse af en lang række problematikker på ligestillingsområdet

politisk forpligtigelse til at handle på

kan hjælpe og forsøge at løse problemerne med uligestillingen i samfundet på arbejdsmarkedet på uddannelsesområdet og i familien

være særlig opmærksomme på at det netop er normer og virkelighedsopfattelser som præger de her dynamikker og vi skal også vende blikket mod os selv

hvad angår en inkluderende debat som jeg nogle gange synes

der fordrer ligeværdighed frem for marginalisering eller fremmedgørelse

forstå rammerne for hvordan folketinget skal understøtte udviklingen med øget ligestilling oplysning og en åben debat er helt nødvendigt men jeg mener godt at vi kan være mere progressive

også langt fra vores mål der er lang vej endnu derfor savner vi i redegørelsen nogle lidt mere handlingsorienterede og aktive målsætninger for hvad det så er man kan gøre bedre for at løse de nævnte problemstillinger i redegørelsen når redegørelsen taler om ligestilling i danmark

oplever jeg at der er et meget stort fokus på den enkelte og

krydsfeltet mellem individ og struktur her i folketinget har vi en

privilegeret mulighed for at adressere netop de her strukturelle

aller begrænser vores muligheder vores demokratiske samtale og muligheder for en progressiv lovgivning er et stærkt værktøj på vejen frem til den ligestilling vi alle ønsker og jeg synes vi skal blive langt bedre til at bruge det værktøj i den forbindelse håber jeg på at ministeren og de andre partier igen vil

for eksempel det beslutningsforslag som

en ligelønspulje

i forhold til at sikre reel ligeværd og naturligvis sikre den ligeløn som vi

sikre at der ikke bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet og det kalder på flere tiltag i alternativet mener vi derfor

inspirere af den islandske model hvor virksomheder forpligtes til at dokumentere at de ikke løndiskriminerer

hele taget sætte ambitionsniveauet op når vi kan konstatere at på trods af en fleksibel barselslovgivning tager mænd stadig en forsvindende lille del af barslen og det kan der være flere grunde til

spørgsmål om at det er unormalt og at det ikke svarer sig derfor bør vi uden tvivl afprøve

for velfærd har faktisk lavet studier der viser at øremærket barsel har en normsættende virkning og på den måde normaliserer

at øremærket barsel er vejen frem

få et forsøg i gang jeg tror at en god motor på ligestillingsområdet ville være mere villighed til at afprøve nye ideer og tiltag og lytte til fagpersoner og organisationer der arbejder med problemstillingerne hver dag det ved jeg at ligestillingsministeren allerede praktiserer

det hele taget vigtigt at tale om vidensperspektivet på ligestillingsområdet for ja vi skal have meget mere forskning og viden på området for køn og ligestilling og vi har brug for at emner og dagsordener bliver udfoldet og at flere perspektiver

der eksempelvis fremlægges viden om vold i parforhold som er misvisende

vi har set hvordan metoo bevægelsen

os alle sammen det er vigtigt at vi tager vidnesbyrdene alvorligt og reflekterer over hvordan vi kan bruge indsigterne til at gøre det mere sikkert for personer

ikke at blive udsat for chikane og krænkelser og derfor er det også yderst vigtigt at samtalen ikke kommer til at handle om hvad de krænkede fremadrettet kan gøre for ikke at blive krænket det vi også kalder victimblaming vi skal i langt højere grad tale om magtforhold i det offentlige rum og på arbejdspladsen hvor vi mener at det er et ledelsesansvar

også positivt at arbejdsmarkedets forskellige parter inddrages i høringen om sexuel chikane på arbejdspladsen og ligeså på uddannelsesinstitutionerne den usunde kultur med krænkelser på rusture og i studiemiljøet

generelt vidner også om for lidt viden og samtale og i særdeleshed

handling på området her synes jeg vi

det vigtigt at vi også bliver undervist i køn og seksualitet og mangfoldighed og normkritik fra daginstitutionen og hele vejen op gennem uddannelsessystemet i dag er det eksempelvis ikke obligatorisk for en lærerstuderende at tage de her moduler i deres fag det er blot

krænkelser finder ikke kun sted på arbejdspladsen eller i offentligheden men i særdeleshed også i hjemmet

alle skal være trygge i det offentlige rum og i hjemmet

der skal være fokus på vold i nære relationer og psykisk vold

også brug for flere midler jeg har indtryk af at flere aktører

i højere grad efterspørger flere krisecentre efterværn gratis psykologhjælp og grundlæggende driftsmidler i stedet for kortere projektbaserede støttekroner

helt afgørende med viden og forebyggelse og vi må ikke glemme de yderst sårbare personer der i en livskrise i dag ikke altid får den nødvendige hjælp

for at komme ud af volden eller for at cope med det at leve som minoritet i danmark om det er på baggrund af seksualitet køn race eller handicap og når vi taler om udsatte grupper er det vigtigt at tale med og ikke om dem det gælder især for personer med etnisk minoritetsbaggrund jeg anerkender fuldt ud at der er store problemer med negativ social kontrol som har en negativ indvirkning på piger og kvinders selvopfattelse og muligheder men når jeg læser redegørelsen

være med at tænke at der også er en parallel til hvad majoritetspersoner oplever i takt med en øget digitalisering i form af perfekthedskultur og indskrænkende normer og idealer for krop

men alle de her mekanismer

er en del af de samme undertrykkelsesstrukturer hvor de overlapper hinanden på

det man kan kalde for intersektionalitet

at minoritetskvinden vil opleve flere barrierer for at udleve

fulde potentiale i danmark i sammenligning med en majoritetskvinde

men også i det danske

og forsøge at afhjælpe med konkrete initiativer og

og andre videnstilbud i uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser

stigmatiserer befolkningsgrupper som parallelsamfund der bor i såkaldte ghettoer ser jeg vitterlig ikke nogen

som et fælles projekt

det gælder også for arbejdet med global ligestilling hvor der særlig er fokus på menneskehandel

nødt til at gentage at det er positivt at redegørelsen lægger op til mere oplysning men det er også symptombehandling

forholde os til og konfrontere de ulige strukturer der muliggør menneskehandel

vi skal løfte blikket og se på hvordan vi forholder os til de mange flygtninge som hver dag er fanget i

det er en krise i danmark og i eu

er solidariske med andre eu lande om et kvotesystem

udløst på grund frihandelsbarrierer skatteunddragelse udnyttelse af arbejdskraft udbytning af ressourcer overforbrug og en øget udledning af drivhusgasser alle disse faktorer bidrager til at endnu flere mennesker bliver sårbare over for menneskehandel slavelignende børnearbejde og de nyeste udviklinger med decideret slavehandel blandt menneske i libyen afslutningsvis vil jeg sige at det godt kan være at vi ikke bliver enige i folketinget om at alle de konkrete værktøjer skal bruges for at skabe mere ligestilling men lad os endelig blive enige om at udvide rammerne turde lidt mere og prøve nye ting af lytte

og det plejer jeg at bruge følgende billede på ethvert kryds på stemmesedlen har samme vægt

ni og fyrre fik vi grundloven og da var det kun mænd og det var endda kun de mænd som havde en husholdning som de havde ansvar

for altså de havde ansatte i deres brød der havde stemmeret først i nitten femten fik kvinder stemmeret hvilket fik en kvinde til at kritisere denne omvæltning af samfundet og hun sagde at nu fik hendes mand to stemmer at bruge

også i danmark tog det lang tid mange år at få et egentligt demokrati

i den første sætning i

alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder

verdenserklæringen blev til i nitten otte og fyrre og den har jo også relevante naturlige erklæringer men vi ved også at ét er demokratiet

ét er verdenserklæringen et andet er udviklingen i samfundene overalt i verden

fremskridt men der er lang vej

også vigtigt at vi i folketinget sætter fokus på ligestilling personligt

stor pris på at mænd og kvinder tog hver sin halvdel af barselsorloven

i sammenligning med andre menneskers vilkår kan man sige at barselsorloven måske er i klassen af luksusproblemer

faktisk uenig

danmark kan godt også på sådan et område blive et foregangsland hvis faren med en meget længere orlov ændrer sine vaner og sin lydhørhed med hensyn til børn hvilket vi ved vil ske i tilfælde af at de har

for børnene igennem en længere periode når børnene er helt små

også påvirke opdragelsen det vil ændre verden det vil fremme ligeløn og ligestilling i samfundet og det er ikke lige meget hvilke handlinger der præger samfundet og vores fællesskaber

et andet punkt som jeg gerne vil nævne i den her sammenhæng er de store udfordringer vi har med vold i samfundet det er en skamplet for vores samfund at der er et stigende antal mennesker der bliver udsat for vold af forskellig karakter og det er jo i høj grad kvinder og børn der udsættes for det

kan huske har vi forsøgt og forsøgt at gøre noget ved det men der er ikke rigtig sket fremskridt på området tværtimod så er antallet af voldsramte kvinder faktisk steget i den tid jeg har været i folketinget i hvert fald

også forsøgt at gøre noget ved mishandling af børn men der er stadig væk børn der udsættes for overgreb og det afsløres og straffes og der udbetales erstatning senest fik

en meget høj erstatning hvilket jo også er udtryk for at det er meget store overgreb de børn har været udsat for svigtet af samfundet myndigheder kommuner naboer og så videre det burde simpelt hen ikke kunne finde sted i et åbent samfund

om ansvaret for at det så alligevel sker men der er også rigtig mange områder vi skal prioritere imellem

på det rene med og hele redegørelsen i dag viser jo også alle de områder som ligestillingsministeren har taget frem og belyst med fakta og beskrivelse af hvad vi så kan se der er behov for

vi bør sætte massivt ind mod den vold der bør kunne ske fremskridt det vil sige en klar reduktion af volden mod andre

så jeg vil slutte med at kvittere over for ministeren for redegørelsen det er en rigtig udmærket redegørelse den er fuld af oplysninger og den

peger også på de ting vi ved vi bør gøre noget ved

har alligevel tilladt mig at komme med et forslag og det er et

kræfter men måske skulle man

at vælge bare et eller to af de områder ud som nu er nævnt i redegørelsen

slutter med at skrive og nu citerer jeg

nævner en hel række ting som

og for ny viden så forskellige former for vold i nære relationer herunder psykisk vold bekæmpes og vi er fuldstændig enige

lave en strategi og den idé har jeg faktisk taget fra kvinderådets anbefalinger

kan man lave en egentlig strategi for hvordan vi sætter nogle mål

nogle delmål nogle indikatorer

kan blive mere handlingsorienteret bredere i samfundet

peger på hvilke behov det er

gennem metoobevægelsen på tværs af alder samfundslag og landegrænser brød tavsheden om overgreb og krænkelser bevægelsen skal ikke bare ses som nogle kendisenkeltsager og historier vi skal bruge det fokus der er skabt til at få en debat om de problemer som jo har vist sig

og vi skal have brudt den kultur som legitimerer og bagatelliserer grænseoverskridelser det er ikke en kamp mellem mænd og kvinder men en fælles opgave i at ændre de strukturer som skaber undertrykkelse og ulige magtforhold at lade stå til er det samme som at vedligeholde forholdene som de er

af den verdensomspændende bevægelse er den her årlige ligestillingsdebat i folketingssalen selvfølgelig ikke mindre væsentlig det vigtige arbejde for lige muligheder rettigheder og adgang til indflydelse for både mænd og kvinder og for alle menneskers ret til at deltage på lige fod i alle livets og samfundets forhold er også i to tusind og atten en vigtig og relevant diskussion ligesom vi stadig har en stor opgave i at gøre op med sexisme og stereotype forestillinger om køn

kan vi til fulde dele mange af de visioner og intentioner som regeringen præsenterer i den her ligestillingsredegørelse alle skal have lige muligheder i det danske samfund og ingen skal diskrimineres på grund af køn seksuel orientering eller kønsidentitet og redegørelsen her rummer da også en masse fine beskrivelser af både visioner initiativer og indsatser som det er meget svært at være uenig

politiske forskelle ligger derfor nok ikke i de grundlæggende visioner om et mere ligestillet samfund men snarere i hvordan man rent faktisk når derhen og hvor hurtigt det skal ske og der kan det være lidt svært at blive klog på hvad det egentlig er for en barre regeringens initiativer skal måles op imod hvad er ambitionsniveauet sådan helt konkret når vi spejder ud i fremtiden og skal måle de indsatser som er sat i værk

unge ikke skal begrænses i deres uddannelsesvalg at

fædre skal tage orlov hvad er det så der er succeskriteriet det savner jeg generelt at regeringen giver nogle svar på altså konkrete målsætninger for sine visioner for et mere ligestillet samfund redegørelsen

jo struktureret i en række overordnede emner og jeg vil gerne dykke lidt mere

redegørelsens første del om rettigheder og frihed for den enkelte at at regeringen ønsker at skabe bedre muligheder for de mennesker og især kvinder som er underlagt social kontrol i sf mener vi at det er vigtigt at være realistisk over for de udfordringer der eksisterer med kvinder der er underlagt social kontrol men vi tror nok i højere grad på en fremstrakt hånd og på samarbejde og inklusion som de centrale redskaber til at sætte kvinder fri for eksempel ved bedre hjælp til voldsudsatte og ved at fjerne nogle af de barrierer som økonomi og opholdstilladelseskrav som kan forhindre kvinder i at forlade et voldeligt og undertrykkende forhold og så mener jeg at hvis vi virkelig ønsker at gøre noget ved de

vi ikke ender i en dem og os retorik som i sidste ende kan resultere i at minoriteter minoriteter ekskluderes fra fællesskabet

ligestillingsordførerkredsen det modsatte vi ønsker nemlig inklusion ministeren nævner maskulinitet som et område hvor der skal indsamles ny viden det hilser jeg velkommen men jeg mener ikke at det alene skal ske i forhold til etniske minoritetsmiljøer der er behov for at

hvorfor mænd er overrepræsenteret i forhold til kriminalitetsstatistikker vold krænkelseskultur selvmord misbrug og hjemløshed alt sammen noget som i virkeligheden viser at mænd

udsatte på nogle områder og ikke mindst hvad

også for de mange som ikke kommer på et krisecenter

et andet tema i redegørelsen er udfordringerne med digitale sexkrænkelser blandt unge som vi

i sf er enige i skal tages alvorligt det handler selvfølgelig først og

men det handler også om at stille sig selv spørgsmålet

er vigtigt at understrege at straf og konsekvens jo ikke på nogen måde kan gøre det alene vi skal blive bedre til at snakke

konsekvenserne af deres valg og om grundlæggende menneskelig empati også på de digitale platforme

den del der handler om lgbti personer

menneskers ret til et trygt liv uden diskrimination

vi selvfølgelig helt enige i at vi som samfund skal gøre alt for at fremme den dagsorden vi var også selv en del af satspuljekredsen som afsatte fem og tyve million kroner til

det er en bunden opgave for vores samfund at sikre at seksuel orientering og kønsidentitet ikke skal have indflydelse på ens muligheder for at leve det liv man ønsker når det kommer til at sikre bedre udnyttelse af alle talenter på arbejdsmarkedet

det er positivt at regeringen lægger vægt på at der er behov for at mindske det kønsopdelte arbejdsmarked at fremme kvinders adgang til ledelse og politik og at fremme fædres brug af orlov at regeringen både præsenterer de visioner og samtidig med nogle indsatser handler på det er faktisk positivt et eksempel

der blev lanceret af regeringen sidste år sammen med virksomheder arbejdsgivere

det bliver spændende at se hvorvidt kampagnen rodfæster sig i orlovsstatistikken for fædre der skal samtidig ikke herske nogen som helst tvivl om

jo velkendt at sf ikke mener at vi kan komme uden om

i forbindelse med at man får børn

som sfs ligestillingsordfører undgå at bemærke at regeringen i sin redegørelse nævner de nye regler om sorgorlov som et enigt folketing vedtog den femogtyvende januar to tusind og atten og som sikrer at begge forældre nu får ret til fjorten ugers sorgorlov hvis de skulle være i den tragiske situation at miste et spædbarn inden to og tredive uge efter fødslen

og derfor er vi selvfølgelig også rigtig glade for at regeringen ønskede at gå videre med det beslutningsforslag som vi

sidste år så vi endelig fik ændret på den skævhed

har været i ordningen

den globale ligestillingsindsats som nævnes i redegørelsen og her

regeringen skriver i det afsnit der hedder udviklingsbistanden som løftestang for ligestilling at man vil fortsætte med at presse på for at skabe yderligere fremdrift for den globale ligestilling blandt andet gennem udviklingsbistanden og så kan man jo altså godt undre sig over at regeringen ikke er mere ambitiøse i forhold til udviklingsbistanden og at at man kun ønsker at leve leve op til de nul procent af bni som er fns mindste forventning

må man også prioritere den og handle derefter helt overordnet set rummer regeringens redegørelse en masse om oplysning viden dialog og debatter som værktøjer der skal skabe ligestilling og det er også rigtig godt for jeg tror samtalen er vigtig når det handler om ligestilling men det er også vores holdning at det går for langsomt hvis ikke der følger lovgivning med og ud over de udmærkede og brugbare fakta som er i redegørelsen savner jeg nogle handlingsplaner og lidt ligesom den radikale

til samtlige ordførere for rigtig gode og fyldestgørende ordførertaler for en god debat og for muligheden for at jeg nu kan få lov

der er sagt i forbindelse med redegørelsesdebatten og ja vi er enige det hører jeg vejen rundt vi er nået langt her i danmark med at sikre kvinder og mænd lige muligheder

er vi så i mål det kommer an på præcis hvordan man sætter måltallet det er der flere der har været inde på i forhold til at turde sætte et måltal og lad mig være helt klar i mine visioner for diskussionen om ligestilling ligestilling for mig er ikke en rendyrket fifty fifty så at sige mænd og kvinder lige mange fifty fifty så er der ligestilling ligestilling er helt grundlæggende diskussionen om lige muligheder og lige rettigheder og når alt det er sagt så er det indiskutabelt at der er opgaver hvor man må sige at vi

masser at se til og derfor er det vigtigt at vi holder fast og fortsætter

sætte fokus på de mange områder hvor der er forbedringspotentiale

rammer redegørelsesdebatten og perspektiv og handlingsplanen ind i vi adresserer flere af opgaverne

nærmest har været omkring dem alle det har ordførertalerne i hvert fald men lad mig også tillade mig at starte med

at jeg ser at den største ligestillingsopgave

den eneste men den største er manglen på ligestilling i visse etniske minoritetsmiljøer og jeg konstaterer bredt set både i dag og også løbende at det er en fælles sag også på tværs af partiskel på tværs af tilhørsforhold netop for at lykkes med at skabe den nødvendige

kvinder og piger uanset etnisk baggrund nyder helt grundlæggende frihedsrettigheder de grundlæggende muligheder som vi har

i danmark er ligestilling en helt grundlæggende værdi og frihed for den enkelte til selv at bestemme over sin egen krop at bestemme over sit eget liv er en basal rettighed man skal frit kunne vælge uddannelse fritidsaktiviteter job kæreste ægtefælle det kan ikke gradbøjes og det er vigtigt at sige det sådan det gælder for alle i det her land uanset køn uanset om man er født her i landet eller har rødder i en anden kultur og ja indimellem kan det da godt være svært at tale om men vi må ikke være berøringsangste

nydanske piger og kvinder som allerede

med regeringens strategi

ønsker vi jo netop at nedbryde de mere eller mindre isolerede enklaver hvor kvinder regnes for mindre værd end mænd og hvor social kontrol og manglende ligestilling sætter snævre grænser for piger og kvinders udfoldelsesmuligheder og personlig frihed og vi ved at den sociale kontrol er særlig udbredt her det er det vi vil til livs alle piger og kvinder i det danske samfund skal have samme rettigheder og samme muligheder socialdemokratiets ordfører

i forbindelse med lanceringen af regeringens parallelsamfundsstrategi men at ligestillingsministeren ikke var til stede ved selve lanceringen der var otte af mine gode kollegaer i regeringen til stede under lanceringen men jeg kan berolige med at jeg har været meget involveret i arbejdet netop for at sikre at hele diskussionen omkring social kontrol og det ligestillingsperspektiv der er i

af hele arbejdet med ligestilling og hele arbejdet med

vil jeg sige at jeg også i

debattilbud til minoritetsetniske kvinder mænd og unge

grundlæggende for kan man sige igen

at sætte fokus på rettigheder sætte fokus på ligestilling og selvfølgelig på negativ social kontrol så handler det også om som flere har været inde på at vedblive

at tage dialogen med både forældre og unge

vigtige indsatsområder og lad mig

vi sætter jo som noget nyt fokus på netop at skabe større tryghed trivsel og lige muligheder for alle uanset seksuel orientering eller kønsidentitet det gør vi fordi lesbiske bøsser biseksuelle transkønnede og interkønnede stadig i det her land møder diskrimination og fordomme det gør vi fordi alle skal kunne leve deres liv frit og i tryghed med den kæreste og partner som de ønsker og med det kropsudtryk eller kønskarakteristika som man nu engang

jeg har fået den her koordinerende funktion

af ordførerne også nævnt i fællesskab har afsat fem og tyve million kroner i perioden her fra to tusind og atten frem til og en og tyve alt sammen til initiativer specifikt på det her område

i en samlet handlingsplan som jeg forventer at lancere her i foråret så har flere også været inde på hele

forebygge og håndtere i forhold til seksuel chikane tabuer bliver brudt og tabuer skal brydes for seksuel chikane og sexisme

jeg sammen med beskæftigelsesministeren har været ude med en henvendelse bredt ud til både private og offentlige arbejdspladser om vigtigheden af at man her tager ledelsesansvaret om både at forebygge men så sandelig også at bekæmpe seksuel chikane og i april måned

høring sammen med arbejdsmarkedets parter

så skal vi fortsat også arbejde for at alle talenter kommer i spil det handler både om at den enkelte har mulighed for at udnytte sit talent bringe sine ressourcer i spil og så handler det om at vi også bredt set som samfund jo ikke har råd til at gå glip af dygtig arbejdskraft og heller ikke har råd til ikke

bruge hele den talentmasse som vi bruger masser af midler på veluddannet der er en positiv udvikling i gang i forhold til at se at flere

del af ledelser og bestyrelser men ja der er plads til forbedringer mange især de større virksomheder arbejder målrettet med at få flere kvinder i ledelse

andre kan blive inspireret helt god gammeldags videndeling jeg vil også i den her sammenhæng arbejde sammen med rekrutteringsbranchen

når man skal finde egnede kandidater til ledelsesposter

det hele taget udfordre de kønsstereotype opfattelser som rigtig mange mennesker mødes af uanset hvor man arbejder

er med til at inspirere de unge til at vælge uddannelse som kan føre til ledelse og også uddannelser som

ledelseskarrieren det var derfor at jeg i forbindelse med ottende marts blandt andet lancerede et rollemodelkorps

også fortsætte med at tage livtag med det her kønsopdelte

det handler om at vedblive med at arbejde for at

eksempelvis flere mænd vælger

fokus på at få flere kvinder

it vejen vi siger sådan at fremtiden er digital altså nutiden som vi lever i er digital og der nytter det ikke at kvinderne ikke er med til også at være skaber af fremtidens digitale løsninger så det vil jeg også vedblive med at have fokus på kønsstereotype forventninger skal jo altså ikke afgøre hvad man uddanner sig til eller hvad man

orlov orlov ta det som en mand flere af ordførerne har også nævnt barselsområdet meget specifikt socialdemokratiet helt konkret i forhold til det her med de to og tredive uger i dag som i langt størstedelen af tilfældene bliver brugt af mor

til at starte med tilfalder mor selv om man kan dele det imellem sig

det synes jeg er et spændende forslag og det må vi se nærmere på det vi også gør som flere var inde på i forhold til hele hele initiativet med kampagnen er at de kommer med en undersøgelse som

kan give os lidt mere viden om effekterne af fædres orlov

i forhold til det helt konkrete forslag fra

sige valgte et tema og så gik i dybden

ligger også placeret hos flere fagministre både i

i forhold til kvindekrisecentrene

sådan set en handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer det er faktisk helt tilbage fra s sf r regeringen som sammen med venstre og konservative dengang i to tusind og fjorten

løber til og med to tusind og atten og evalueringen får vi i første kvartal

på den lade side så at sige siden man vedtog

lavede tilbage i to tusind og sytten altså

fokuseringen på lev uden vold en ny national enhed mod vold i nære relationer hvor man blandt andet også har dannet lige præcis den her samlede enhed som også har et et vidensopdrag

også at sige at med evalueringen af den eksisterende handlingsplan og lige præcis den nationale enhed så mener jeg egentlig at vi er godt på vej så det her med at sige

om hvordan vi taler om vold i nære relationer og der har været meget kritik

undersøgelser og så videre og lad mig som jeg også

diskussion om hvad man ellers så at sige kan tillade sig at diskutere når vi taler om vold i nære relationer

også har sagt jamen vold i nære relationer handler ikke kun om kvinderne det handler om om hele familien

i forbindelse med dialog mod vold er at prøve at se på voldsudøveren og prøve at finde

er jo helt klart også et vigtigt element i diskussionen om bekæmpelse af vold

om maskulinitet i forhold til etniske minoritetsmiljøer og nej der bliver også kigget på på etnisk danske mænd så

den går altså bredere ud

kigger på noterne om jeg nåede det hele ellers er også mulighed for at stille spørgsmål jeg tror egentlig at det er bedre at begynde

et langt og sejt træk og udviklingen rykker sig ikke lige fra

lovgivning eller penge for mig er det her en fælles kulturkamp

vi skal tage for den enkeltes skyld og for danmarks skyld men jo også i det hele taget når vi

ude i den store verden og tak for de reaktioner der har været på vores arbejde i forbindelse med

en stærk stemme internationalt til at presse på

og tak til ministeren for både redegørelsen og den gode lejlighed til

i høj grad betyder noget for i hvor høj grad unge kvinder

hvilken kæreste eller ægtefælle de vil have i forlængelse

stiller sig i forhold til nogle af de konkrete forslag

tilfældet og det er også derfor der er blevet sat ind i forhold til skærpet tilsyn og så videre og det

hvor vi kommer ind i det her virkelig virkelig svære

de danske frihedsværdier og den stolte friskoletradition

at man bruger de danske redskaber

beskytter til lige pludselig måske at lave skoletilbud som

har det frihedselskende og dannende formål om de konkrete forslag lige præcis i socialdemokratiets udspil

yderligere ind i detaljer for jeg står ikke lige med det her men helt specifikt

fordi jeg mangler ord på det her område fra regeringens side hverken fra ministeren eller fra ministerens kollega men ord skulle også gerne følges af handling hvis

ministeren sig så til det socialdemokratiske forslag som er

specielt ikke religiøse særhensyn

som sad med sit tørklæde som sagde mænd og kvinder sidder ikke sammen for sådan er vores lov og sådan er vores

ganske kort kommentar jeg erklærer mig fuldstændig enig i dansk folkepartis ordførers synspunkt

kun er en lovgivning i danmark

og og hede diskussioner om eksempelvis

hvor vi har en grundlæggende anden tradition i danmark men for mig er det vigtigt at diskussionen og debatten også forsøgsvis tages i øjenhøjde med de mennesker der helt specifikt har etableret den café

regler og love i danmark

lovlydige borgere i det her samfund det gælder alle

man bryder lovgivningen på den ene eller den anden tredje måde man bryder ikke

også gerne kvittere for ministerens svar her fra talerstolen og så vil jeg sige at jeg også som

godt eksempel på at det burde

jo også et papir som er fyldt med oplysninger og så tror man at det er udtømmende i en

ti procent i løbet af deres liv er blevet tvunget til sex eller har oplevet forsøg på tvungen sex

to og firs procent af seksuelle krænkelser begås mod personer under fem og tyve år

og så alligevel forklaret med

ligestillingsministeren er den koordinerende og skal

derfor forstår jeg også reaktionen i forhold til at kunne få lov at gå i dybden eksempelvis når vi taler om vold

hvis man må det at ligestillingsudvalget måske

bede om den her samlede besvarelse fordi

så videre i forhold til de konkrete

initiativer og paragraffer der er på det her område

nogle af de mange kampagner vi har kørt og kører om både vold i nære relationer og hele målretningen i forhold til de unge når vi taler om kærestevold

det er en god idé på den måde at sikre at man uagtet hvor vi bevæger os som henholdsvis minister og folkevalgt osv

over de mange initiativer både de afviklede og de planlagte

af de fejl der måske også er begået i nogle af initiativerne og at vi frem for alt også sikrer

folketingets næste møde afholdes tirsdag den tredje april to tusind og atten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af